forhandlingen er åbnet jeg gør opmærksom på at afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den fireogtyvende maj to tusind og seksten der skal være en begrundelse og det

jeg skal vende tilbage til rigsfællesskabet senere men vil foreløbig bare konstatere at nu er vi her og at jeg ser frem til en god

i folketinget vi skal værne om rigsfællesskabet vi skal styrke

min regering jeg er stolt af vores fællesskab vi er tre lande tre forskellige lande som er føjet sammen af vores historie af venskaber og af familiære

måde hvor der både er plads til de fælles værdier som knytter os sammen men også plads til mangfoldigheden for vi er forskellige og det kan og skal vores fællesskab rumme vi kan og skal kunne tale åbent om de problemer der opstår og løse dem i samarbejde det er det der giver os styrke der er en tillid og

rigsmødet i grønland for tre uger siden og derfor ønsker jeg

og gode samarbejde vi har med færøerne og grønland det gælder på områder som

danmark varetager for hele rigsfællesskabet og det gælder også på de områder som færøerne og grønland har overtaget den redegørelse som regeringen har afgivet om

rigsfællesskabet bekræfter at nøgleordet i rigsfællesskabet er samarbejde og rammerne for vores samarbejde er jo selvstyreordningerne de er tidssvarende og fleksible

giver færøerne og grønland mulighed for at overtage yderligere kompetencer og udvikle selvbestemmelse i den takt man ønsker det på færøerne og i grønland i dag er det jo sådan at langt de fleste beslutninger som har betydning for den enkelte færing eller den enkelte grønlænders dagligdag

i grønland og det mener jeg er et sundt og et rigtigt princip det omfatter for eksempel erhvervspolitikken uddannelserne og social

og sundhedsområdet det gælder miljø energi bolig og infrastruktur og det gælder også i forhold til økonomien

har været en betydelig økonomisk fremgang på færøerne siden to tusind og tretten

har også været en øget økonomisk aktivitet i grønland siden to tusind og femten fremgangen forventes at fortsætte i år både på færøerne og i grønland det er positivt men det er ikke udtryk for at de grundlæggende problemer i økonomien er løst nuvel der er forskel på

står over for store økonomiske udfordringer på lidt længere sigt der ligger en meget stor opgave i at fastholde en balance mellem de offentlige indtægter og de offentlige udgifter på færøerne og i grønland i en tid hvor der bliver flere ældre

færre til at tjene pengene de seneste beretninger fra færøernes økonomiske råd og grønlands økonomiske råd viser behov for budgetforbedringer på henholdsvis fem procent af bnp for færøernes vedkommende og fem en halv procent af bnp for grønlands vedkommende frem mod

udfordring hvert år frem tusind og fyrre færøerne og grønland har selv ansvaret for den økonomiske politik og for at lægge de spor ud nu der skal føre til en sikker velfærd i i fremtiden det står klart at problemerne ikke kan løses alene ved at satse på nye indtægter selv om ny erhvervsudvikling selvfølgelig er vigtigt der er behov for at man både på færøerne og i grønland bevæger sig længere ind på reformsporet og jeg ved at man

begge steder arbejder med mulige reformtiltag

pensionsområdet det er helt afgørende hvis der skal sikres en holdbar økonomi

vil man blot øge problemernes omfang og dermed skabe et behov for

løbende situationen med færøernes landsstyre og naalakkersuisut som vi har et godt og tæt samarbejde med og det vil jeg også gerne kvittere for her i dag

det er et andet vigtigt emne som drøftes både på færøerne og i grønland det både forstår jeg og respekterer jeg og i forbindelse med rigsmødet drøftede jeg også forfatningsspørgsmålet med mine kollegaer

spørgsmål det er det i sagens natur for færøerne og grønland men det er det også for danmark for spørgsmålet indeholder jo fælles problemstillinger som kan få meget stor betydning for forholdene i rigsfællesskabet derfor lægger jeg også vægt på at vi drøfter tingene sammen

at man inddrager den danske regering før der træffes beslutning om at sætte et forfatningsforslag til afstemning hvad enten det er i lagtinget eller i

lægger vægt på at man gør sig klart hvilket spor man arbejder i er det en forfatning som skal gælde for en selvstændig stat engang i fremtiden eller er det en forfatning som skal gælde mens færøerne og grønland er en del af rigsfællesskabet det er jo hovedspørgsmålene

skal en sådan forfatning jo kunne rummes inden for rigsfællesskabet og det vil sige inden for grundloven

jeg nævne at det er justitsministeriet der er fortolker af grundloven for regeringen det er ikke regeringen selv der fortolker grundloven det er justitsministeriet der fortolker grundloven for regeringen grundloven sætter nogle juridiske rammer og nogle grænser for rigsfællesskabet og dem har justitsministeriet beskrevet i forbindelse med det tidligere forfatningsarbejde på færøerne i to tusind og ti og to tusind og elleve justitsministeriets notater beskriver udførligt de udfordringer som man kan støde på i forfatningsarbejdet

at man på færøerne og i grønland inddrager notaterne i forfatningsarbejdet de er udtryk for regeringens forfatningsretlige opfattelse for den opfattelse som vi lægger til grund også

i den forbindelse er det vigtigt for mig at nævne at regeringen er positiv over for en dialog om de spørgsmål der måtte opstå i forbindelse med et forfatningsarbejde på færøerne og i grønland for det er mit håb at det lykkes at komme i mål med det arbejde på en

måde som er tilfredsstillende for både færøerne grønland og danmark

på færøerne og i grønland er det også en prioritet at øge det internationale engagement færøerne og grønland varetager selv i vidt omfang deres handelspolitiske interesser men vi samarbejder også blandt andet via vores ambassader som sammen med udenrigsministeriet aktivt støtter færøerne og grønland i deres handelspolitiske arbejde og jeg synes det er

et eksempel på den merværdi som rigsfællesskabet giver fiskeriet er det bærende erhverv på færøerne og i grønland

udfordre samarbejdet når færøerne og grønland har interesse i de samme fiskearter og de samtidig skal finde en fælles linje i fiskeriforhandlingerne jeg forstår godt den udfordring

i statsretlig og folkeretlig forstand er ét folkeretssubjekt altså én stat det vilkår som alle tre parter i rigsfællesskabet derfor står med er at tale med én stemme også i situationer hvor vi i udgangspunktet har hver vores interesser

derfor aftalte vi på rigsmødet

praktiske modeller for vores samarbejde i de her forhandlinger der kører efter det der bliver omtalt som dfg modellen altså kongeriget danmark for så vidt angår færøerne og grønland arktis er et centralt emne i udenrigs

som står stadig højere på den internationale dagsorden senest har også eu øget sit fokus ved at meddele en fælles arktisk politik det havde jeg anledning til at drøfte med formanden for det

råd donald tusk da vi sammen besøgte grønland i denne uge og holdt møde med formanden for naalakkersuisut et besøg som bekræftede det meget betydningsfulde samarbejde der er mellem grønland

traditionelle erhverv som fangst og fiskeri påvirkes og grønlands råstoffer bliver mere tilgængelige eus fælles arktiske politik som danmark færøerne og grønland har sat aftryk på har blandt andet fokus på forskning i arktisk miljø og klima og bæredygtig økonomisk udvikling

mulighederne i arktis indgår også med betydelig vægt i den udenrigs og sikkerhedspolitiske udredning som regeringen modtog for nogle uger

peter taksøe jensens udredning og jeg synes at anbefalingerne om arktis er interessante for eksempel er regeringen enig i at der er behov for at styrke forsvarets opgaveløsning i arktis og vi vil derfor fremlægge konkrete forslag til en styrket indsats og det vil vi gøre relativt snart det vil ske i sammenhæng med at vi også fremlægger resultaterne af analysen om at styrke forsvarsministeriets

opgaveløsning i arktis i januar i år blev der opnået enighed mellem regeringen og naalakkersuisut om et aftalekompleks om de særlige udenrigs forsvars og sikkerhedspolitiske aspekter der knytter sig til

synes vi skal være tilfredse med det er et resultat af et godt og konstruktivt fælles arbejde mellem grønland og og danmark og med de indgåede aftaler etablerer vi et konkret samarbejde mellem danmark og grønland inden for den gældende kompetencefordeling det sikrer at grønland kan fortsætte sine bestræbelser på at udvide sin minedrift og forbedre mulighederne for nye erhvervsindtægter samtidig med at vores internationale forpligtelser overholdes og vi lever op til de højeste internationale standarder om

ikkespredning for vi skal naturligvis sikre at uran fra grønland udelukkende bruges til fredelige og civile formål

regeringen har på baggrund af aftalerne fremsat to lovforslag for folketinget der blev førstebehandlet den nittende april samtidig er lovforslagene blevet forelagt inatsisartut hvor beslutningsforslaget blev førstebehandlet den trettende april og jeg er glad for at der er bred opbakning til

berettiget forventer vil blive vedtaget inden sommer

og for sammen at finde løsninger på de udfordringer vi bliver stillet over for vi har et fantastisk fællesskab det bygger på selvbestemmelse med plads til forskellighed og hvor samarbejde er omdrejningspunktet jeg er af den overbevisning at vi grundlæggende er stærkere når vi står sammen og vi opnår de bedste løsninger for os alle når

mit håb at vi også i fremtiden har et stærkt fællesskab og derfor ser jeg frem til en god og konstruktiv debat her i dag

alle tre historisk bundet sammen et bånd som vi skal værne om et bånd som vi skal udnytte også

hvad enten vi rejser på tværs af kongeriget for at studere for at arbejde eller for at engagere os romantisk i hinanden så er vi som befolkninger vævet ind i hinanden på kryds og tværs og det er i min optik rigsfællesskabets største styrke vores indbyrdes forhold kan man jo sammenligne med en søskendeflok hvis forhold med tiden bliver stadig mere ligeværdigt i dag træffer grønlændere og færinger naturligt selv langt størstedelen af de borgernære beslutninger det gælder for eksempel uddannelsespolitik social og sundhedspolitik infrastruktur

som giver grønlændere og færinger maksimal indflydelse på den politik som har indflydelse på deres liv

er grønland og færøerne såvel som danmark udfordret i årene fremadrettet for selv om begge lande har oplevet økonomisk fremgang i de senere år jamen så er behovet for reformer stadig væk meget stort begge lande er ligesom danmark i øvrigt enormt udfordret af at der i fremtiden vil være færre til at betale regningen på arbejdsmarkedet for det stigende antal ældre mennesker der kommer i samfundet det er grønland færøerne og danmark nødt til at gøre noget ved der er behov for reformer i alle dele af rigsfællesskabet og hvis danmark herfra kan bistå med erfaringer med hjælp

så skal vi selvfølgelig stå klar til at yde den bistand den støtte den rådgivning som må være nødvendig også udenrigspolitisk

prøvet i disse år arktis er nationalt såvel som internationalt et centralt emne og det kræver at vi rykker sammen i rigsfællesskabet vi er nødt til at stå skulder ved skulder hvis vi skal have den nødvendige tyngde til at udgøre en effektiv modpart til de store og magtfulde stater som usa rusland og canada derfor er og bliver samarbejde nøgleordet for vi skal hjælpe hinanden vi skal udnytte det nære

vi altid har haft

får en god debat om både reformer egne forfatninger arktis

jeg vil endnu en gang gerne kvittere for at vi fortsætter den her fremragende tradition med årlige redegørelser for rigsfællesskabet sådan

vi også her i huset har fokus på alle dele af

er der både solstrålehistorier at berette om og også store udfordringer hvor vi skal vise

arktis er på vej til at et brændpunkt lande over hele verden interesserer sig for de muligheder der er ved at åbne sig i arktis

vi i rigsfællesskabet skal være endog meget bevidste om vores udenrigs og sikkerhedspolitik for der er på sin vis allerede gået storpolitik i arktis både fragtskibe og krydstogtskibe øges i antal lige nu og i de kommende år og det stiller en række krav om et større og mere udbygget search and rescue beredskab det er der heldigvis taget seriøse initiativer til at løse så godt som det nu er muligt

mulighederne for øget fiskeri længere mod nord for sejlads gennem nordøst og nordvestpassagen for udvinding af råstoffer for øget turisme og så videre gør at vi må være helt fremme i skoene for at sikre at disse nye muligheder bliver udnyttet

lidt til færøerne færøerne er på mange måder en af solstrålehistorierne færøerne er i fremdrift man kan vel lidt polemisk sige at når der er ro om fiskekvoterne er

fisk er fortsat den altoverskyggende eksportvare og den gode nyhed er jo at eksporten er steget markant de senere år det skyldes stor dygtighed på færøerne og naturligvis også at eksporten til rusland er øget betragteligt mens den gensidige eu russiske boykot løber det er derfor også klart at et godt og konstruktivt samarbejde mellem rigsfællesskabet og eu om fiskekvoterne er af stor og afgørende betydning det er ikke altid let men vi skal holde fast i samarbejdet ligesom andre lande mærker også færøerne et øget pres på de offentlige udgifter blandt andet fordi færingerne heldigvis også opnår en højere levealder og dermed får brug for mere støtte fra det offentlige færingerne hjemtager nu en række sagsområder person familie og arveret luftfarten udlændingeområdet og grænsekontrollen

socialdemokraterne til fulde op om

jeg vende blikket mod grønland der er ingen tvivl om at grønland står over for

vigtige men også svære prioriteringer i den kommende tid for på den ene side er idérigdommen stor i forhold til for eksempel kommende store anlægsinvesteringer der kan bane vej for ny udvikling til grønland

er det ingen hemmelighed at økonomien er trængt det kræver modige beslutninger med blik for det helt lange sigte til gengæld er jeg ikke i tvivl om at der er store og endnu uforløste potentialer for udvikling af arbejdspladser til stede på grønland som med de rette beslutninger kan have afgørende positiv betydning for grønlands fremtid erhvervspotentialet er blandt andet i minedrift i forarbejdning af fisk før eksport

det eneste man ikke må gøre er at

grønland må selv være den største

i kampen for at få flere arbejdspladser hele verden kigger på klimaforandringerne som er så tydelige ved og i grønland måske skulle man vende det om og skabe

yderligere fundament for fremtidig klimaforskning og overvågning ved hjælp af droner på østkysten eller for alvor styrke forskningssamarbejdet ved at tiltrække de nationer der har interesse i at bedrive forskning i klimaforhold permafrost og andet i grønland

der jo har de helt ideelle betingelser for at bedrive denne type forskning det kræver også at man tænker i investeringer udefra kapitalindsprøjtninger kan komme udefra

er også åbnet for flere gode muligheder for lån og tilskud fra vækstfonden eksportkreditfonden nordisk investeringsbank og den europæiske fond for strategiske investeringer nye erhvervspotentialer er bestemt til stede men det kræver mod og satsning vi skal ikke glemme at der også er en mere jordnær udfordring nemlig i forhold til den traditionelle sælfangst det er en skandale at sælfangerne ikke kan komme af med deres skind på grund af helt misforståede opfattelser af at sælerne er tæt på at være truede dyr og at fangsten ikke er bæredygtig eu har nu ændret kurs over for sælskind og har lovet handling til fordel for fangerne

her vil socialdemokraterne opfordre den danske regering til at holde eu fast på at man forpligter sig til at sikre at borgere og myndigheder i eu landene bliver informeret om lovligheden af de grønlandske produkter

helt nødvendige for at skabe vækst i grønland til de mange ønsker man har om blandt andet anlæg en af solstrålehistorierne er at otte og halvfems procent af de unge grønlændere der tager til danmark for at tage en lang videregående uddannelse vender tilbage igen til grønland og kan medvirke til at løfte og udvikle for der er ingen tvivl om at der er et generelt behov for et uddannelsesløft i grønland det store smertensbarn er de mange udsatte børn og unge vi har tidligere på året haft en forespørgselsdebat her i salen om forholdene for sårbare børn og unge i grønland børnetalsmanden i grønland berettede om at børn i nordgrønland mistrives og ikke får den hjælp som de har behov for og krav på når børn og unge omsorgssvigtes misbruges eller udsættes for incest

at hjælpen til de sårbare børn er tilstrækkelig og at den når frem vi må som rigsfællesskab ikke lade disse børn og unge i stikken selvmordsprocenten er alarmerende høj især blandt de sytten til tyve årige de har mistet troen på at der er et godt liv for dem og de får ikke den professionelle behandling som de har behov for derfor må vi se på hvordan vi kan understøtte de unges mobilitet så de for eksempel kan få mulighed for at uddanne sig uden for bygderne uanset størrelsen på familiernes pengepung jeg vil derfor gerne på socialdemokraternes vegne spørge statsministeren om hvor langt

socialministeren er i dialogen med den grønlandske socialminister om hvor danmark kan støtte og hjælpe måske vil det også være en del af løsningen at alle bygder får en kommunefoged jeg ved at der er bygder hvor der ingen kommunefoged er af den simple grund at ingen vil være det jeg har ikke nogen let løsning på denne udfordring men vi kan slå fast at det jo er dem der i vidt omfang er de første og eneste til at tage sig af socialsager vold omsorgssvigt og misbrug af børn i bygderne indtil politiet kan være til stede afslutningsvis vil jeg sige at og grønland arbejder med at formulere egne forfatninger inden for rammerne af rigsfællesskabet og vi vil fra socialdemokratisk side naturligvis følge dette arbejde med stor interesse der er masser af liv i rigsfællesskabet der er masser af muligheder og masser af udfordringer men også plads til fællesskab

retssikkerheden og mange andre områder som har stor betydning for den lokale befolkning derhjemme

forsømt det grønlandske område specielt på retssikkerhedsområdet på søopmålingsområdet og

prioritere hvis man vil prioritere rigsfællesskabet

eksempel i alle bygderne som vi jo egentlig har lagt op til

at der skal være og jeg synes det er en opgave som

få afleveret søkortene til tiden nemlig ved udgangen af to tusind og atten

men jeg mener altså også at

udenrigspolitiske ting som trænger sig rigtig meget på og derfor er lige præcis samarbejdet det at der ikke er nogen der kommer og siger hvordan det skal

det ordføreren var lidt inde på det her med med uddannelserne og der må man jo sige at uddannelsesniveauet i

det giver jo nogle udfordringer af dimensioner

et samfund op i særdeleshed fordi

senere hen op imod en

en en forpligtelse til at tage vare

en opgave der skal løses i grønland

indgå i et samarbejde med grønland hvis de ønsker

at man ville tilbyde hjælp men man skal jo også ønske hjælpen fra grønlandsk side

enig med ordføreren i at uddannelsesniveauet

kan bare se at at det ikke

så synes jeg man skal tage en en snak om

og hun sagde altså at otte og halvfems procent

unge der er i danmark for at få en videregående uddannelse

et barn der er færdig med folkeskolen i en hvilken som helst bygd i grønland er nødt

at forlade bygden og måske kun engang imellem komme hjem igen hvis det barn skal have

ordføreren nævnte på et tidspunkt det her med eu forbudet

salg af sælskind og den inuitundtagelse der er jeg synes jo egentlig at den her

et tæt og godt samarbejde internt i rigsfællesskabet i forhold til at tale med én stemme det vi desværre så

som har bakket op om at statsministeren i samarbejde med formanden for naalakkersuisut skal presse på i forhold til at sikre at der kommer til at ske noget mere

ordføreren være inde på jeg kunne godt tænke mig

uddybe nogle af de overvejelser i forhold til

den traditionelle levevis der er i grønland og hvor stor en betydning sælskind og

en lidt anden opfattelse end den han har haft tidligere og dermed kan vende tilbage til eu gangene og få sat gang i den oplysningskampagne

det man tidligere har arbejdet med i eu har i den grad skadet skadet sælfangerne i grønland de kunne ikke komme af med deres skind de var nødt til

mens de kunne bruges til rigtig god beklædning rundtomkring i verden så

vores mening ikke er belæg for i grundloven alligevel lavede statsministeren efter min mening den store fejl

at han satte fuldstændig lighedstegn mellem rigsfællesskabet og grundloven som om det var et og det samme han sagde

hvad mener socialdemokratiets ordfører om

sætte fuldstændig lighedstegn mellem rigsfællesskabet

at der selvfølgelig bliver taget flere og flere områder hjem og at der også nu bliver arbejdet med egne forfatninger inden for de rammer som rigsfællesskabet nu har og det bliver selvfølgelig nødt til at være inden for de rammer vi kan ikke bare sige at nu gives det fuldstændig frit

så eksisterer der jo ikke noget rigsfællesskab mere hvis hvis alle parter ikke holder sig inden for de forholdsvis vide

men med hensyn til grundloven må statsministeren lige selv forklare hvorfor

som

ikke længere synes at have særlige muligheder for at rette op på og

hvis ikke ændringerne sker betyde at man bevæger sig ind i det uvisse alarmklokkerne har jo lydt længe og tog for alvor til i styrke da den

meget grundige universitetsrapport til gavn for grønland udkom den fastslog at finanspolitikken ikke længere er holdbar og at de

selv på kortere sigt ikke vil kunne dækkes af

vurderet at tilpasningen af finanspolitikken

af redegørelsen er påkrævet i en størrelse af syv hundrede og halvtreds million kroner hvert år frem til to tusind og fyrre

krævet budgetforbedring på fem og halvfjerds milliard kroner hvert år i fem og tyve år

vel at mærke uden noget særligt håb om forbedring af

finanserne der er jo som bekendt tre muligheder for at tilpasse en finanspolitik

man kan skære i de offentlige udgifter det anser jeg for en ret umulig

på grønland fordi social og sundhedsvæsenet er presset til det yderste der kan ændres strukturer

fra skiftende grønlandske regeringer på på strukturændringer jeg forstår at der kan være noget på vej her til næste år og det imødeser jeg med interesse det sidste er at skaffe øgede indtægter og her er det altså på grund af den lovfæstede fastfrysning af bloktilskuddet som

grønlænderne at det kom på det gør at det ikke

og så er der den manglende udsigt til lovfæstede

til nævneværdige råstofindtægter og grønland af arbejdsduelige det er ikke muligt at se noget særligt lys forude

fra forskellig side giver ikke anledning til større optimisme

folkeskolen som på længere sigt kunne være en redningsmand det er rigtigt som det er blevet sagt også af

det væsentlige når man taler strukturændringer på

grønland hvilket betyder at mange

især blandede ægteskaber altså dansk grønlandske ægteskaber

at kvaliteten er tilstrækkelig i den grønlandske folkeskole

som er født i grønland har nu bopæl i danmark

hver fjerde person der er født i grønland har nu bopæl

står nu over for offentlig forsørgelse det er i øvrigt et fænomen der selvfølgelig er interessant i alle

rigsfællesskabet råstofefterforskningen ligger død

længere i grønland oliedrømmene er for længst knust alle selskaber har trukket sig på stribe og hvad der eventuelt ville kunne blive fundet af andre råstoffer vil ikke kunne rette op på

vi for ganske kort tid siden i folketinget sad og skulle haste en såkaldt storskalalov igennem

var egentlig mange partier utilfredse med at det skulle hastes igennem det skulle

være ordnet inden

arbejde der var og så vedtog man storskalaloven og så skulle

ellers gå i gang man hastede det igennem man kunne ikke vente de tre måneder på

og hvad sker der så ikke et eneste

at der sættes et storskalaprojekt i gang der taler man om

arbejdskraft på et eller andet sted mellem

skal man altså have i baghovedet at selv hvis det sker så skal der stadig væk tolv til femten storskalaprojekter i gang på en gang før den grønlandske økonomi

der er tredive bygder fremgår det med et folketal på under hundrede turismen var jo sammen

en gylden mulighed jeg kan i

sige at mens grønland har halvtredstusind

jeg har været begge steder og jeg ved nok hvor jeg helst ville på ferie det

meget mere spændende jeg kommer sikkert til

bare glemme det jeg lige har sagt grønland er et dejligt sted

burde være alle muligheder for at man

så er man fra grønlands side

meget optaget af at det alene har noget med længden af landingsbaner at gøre

så skulle det hele køre det er jo andre fundamentale problemer der gør at island altså åbenbart er

det er helt andre problemer end en længde på en landingsbane det er noget med

skal være de nødvendige hoteller der skal være ting man kan beskæftige sig med rejser man til island som som

vifte af muligheder for alt hvad man kan og det sker ikke i grønland så det er langt mere fundamentale

og er tilskuere til til grønlands fremtid det er klart at hvis en status quo

er næste stop en fuldstændig uvis fremtid det er et normalt skøn at grønland reelt finansielt finanspolitisk er lammet men at man undgår

følge af at udlandet ser grønland som en del af den danske økonomi

fornemmelse derude af at danmark ikke vil lade grønland køre i den økonomiske afgrund

det vil danmark ikke men det vil alt andet lige være mere ordentligt og værdigt om rigsfællesskabet nu i den her dybt skræmmende og alvorlige situation satte sig sammen for at udforske de muligheder der trods alt findes det er årsagen til at jeg på vegne af dansk folkeparti skal fremsætte

en fælles fremtid for ellers går

folketinget tager statsministerens redegørelse til efterretning idet folketinget opfordrer statsministeren til snarest at indlede et samarbejde med landsstyreformanden og lagmanden med henblik på at nedsætte en fælles kommission som får til opgave at fremkomme med forslag til hvorledes man på alle felter vil kunne styrke rigsfællesskabet med det formål at skabe en fælles tryghed for fremtidige

er nogle muligheder som du så lægger op til

grønlandsk ansvar i forhold til at sikre grønlands økonomi

forstår jeg inde i en udvikling og det er godt men turisme er det helt afgørende der er det investeringer

er det afgørende og jeg tror altså på

det er et samlet rigsfællesskab som

hvordan den grønlandske økonomiske situation er

man være

nogle områder hvor

for hele straffeområdet og politi og og fængselsvæsenet men det

ikke noget af det der er med til at forbedre grønlands økonomi

er der er også et stort ansvarsområde som er

det sidste år det er retsvæsenets område bare som et eksempel

man kan gøre for at gøre noget godt for grønland på et

hvor vidunderligt og hvor ubrydeligt vort samarbejde er og hvordan det kører men det ville være en unfair beskrivelse af de økonomiske finansielle problemer som som grønland står over for og med den afgrænsede taletid jeg har mener jeg

mange ting er der er også turismeting der virkelig går godt jeg forstår at for eksempel i ammassalik

forholdene derovre turistmæssigt også fordi islændinge har fået øje på på det område så vel er der da ting

velfungerende børnehaver nogle velfungerende skoler og det er måske årsagen til

så bliver jeg ser ikke min opgave

som værende den at skulle sikre eller sørge for at grønlændere vender hjem hvis der var et ordentligt velfungerende børnehavesystem og skolesystem så

til at høre fru aleqa hammonds tale for den bliver sikkert både festlig og

espersen først godt ville være med til at løse problemet med søkortene som jo handler om liv og

grønland hvis det går rigtig galt

lave de kort så kunne vi gøre det til den tid

at jeg er negativ over for grønland søkortene jamen når regeringen kommer og fortæller os

levere det som

kollektiv opsigelse fra eksperter det lod sig

solskin og det er på samme måde der findes ikke nogen mulighed for at ændre den situation at alle eksperterne i forbindelse med geus har sagt deres stilling op så vi forholder os

og så

og at man skal have alle råstofindtægterne selv det er udgangspunktet

skal vi ændre i selvstyreloven så skal vi til at ændre på det økonomiske i selvstyreloven sådan at det er noget der kommer hele rigsfællesskabet til gode

at man laver det som et fælles projekt og dermed efter min opfattelse har langt større muligheder for at tiltrække økonomiske investeringer fra udlandet altså fra

tredjeparter det tror jeg virkelig på og det er derfor jeg

har sagt okay de to områder kan arbejde selvstændigt først via hjemmestyret og senere via selvstyret og selvfølgelig

har lyst til det og at det faktisk er op til grønland og færøerne selv at bestemme det det lægger op til meget meget stor behov for at vi arbejder ligeværdigt i vores samarbejde og der synes jeg

at arbejde noget mere med dele af den her aftale blandt andet standarden for eksempel er det ganske urimeligt at der er to standarder en her i danmark og en i grønland for retspolitikken bygdefogederne er nævnt

udenrigspolitisk

er et problem det er påpeget

nordatlantiske kolleger flere gange nemlig at de ikke bliver inddraget for eksempel når danmark går i krig hvorfor gør de ikke

ville være ganske rimeligt når man snakker om ligeværdighed

er det vigtigt at påpege at uden

færøerne ville danmark jo intet intet have at skulle

i ekstrem grad sørger for at inddrage vores to

i samarbejdet omkring

en bæredygtig udvikling i arktis et a våben frit område

jeg som en hel grundlæggende idé at vi

som tager optimalt hensyn til de mennesker der bor der og ikke til alle mulige stormagtsinteresser rundt på kloden

i verden der ikke har lyst til at blande sig i arktis eller prøver at få et ben skubbet ind et eller andet sted

lande der ligger ufattelig langt fra arktis har lyst til at blande sig

det grundlæggende princip at det er de mennesker der bor i området som vi skal tage udgangspunkt i for det er deres liv det er deres udvikling som er det vigtigste og så selvfølgelig at vi bevarer en bæredygtig udvikling så naturen kan holde

og hvad betyder det mon det er ikke sådan blevet forklaret særlig grundigt hvis jeg skal

og færøerne kan lave lige præcis de grundlove de har lyst til uanset om det er med henblik på at være selvstændig eller om det er med henblik på fortsat at have den status under selvstyreloven

i øjeblikket det har efter min mening ingen betydning fordi rigsfællesskabet og selvstyreloven netop giver grønland og færøerne mulighed for

deres frie ret at bestemme hvordan de vil lave deres grundlov og det det

mener jeg vil være ret nødvendigt at slå fast

jo enig i at det er rigtig vigtigt med et enormt stærkt samarbejde hvis de økonomiske problemer i

skal løses sådan at grønland kan blive mere og mere økonomisk uafhængig for det må være målet at færøerne og grønland hver for sig kan være fuldstændig uafhængige og der synes jeg vi er nødt til at snakke om nogle konkrete ting

god debat forleden om grønlændere i danmark og der synes jeg der ligger nogle meget meget fornuftige planer som de grønlandske folketingsmedlemmer selv har arbejdet med især ia har en meget meget fin plan som jeg synes vi skal arbejde videre med så har vi thulebasen serviceaftalen i thule der har vi egentlig også en plan men hvordan det går med

vi har jo fælles erkendt

usa ikke overholder ånden i aftalen og at vi skal arbejde for at den serviceaftale forbliver på grønlandsk danske hænder og at vi får størst muligt afkast af amerikanernes besøg i grønland så længe det varer jeg ser gerne i fremtiden at der ikke

en base i grønland men selvfølgelig kan jeg forstå at grønlænderne gerne vil tjene nogle penge når nu

uran ikke kommer i forkerte hænder er ikke god nok

lade det uran og thorium ligge i jorden hvor det ligger det er det bedste

så er der det grønlandske søkort

som regeringen leverede

espersen sige at det var fordi det ikke var fysisk muligt jamen det viste sig jo

at overholde de aftaler man har det synes jeg er uansvarligt ganske uansvarligt jeg tror på det

sig gøre desuden ligger der så også et tilbud og roder

i cyberspace fra et dansk grønlandsk firma som mener de kan løse opgaven jeg mener ikke regeringen

at løse det her de har bare sagt at det vigtigste er at udflytte arbejdspladser punktum det er det er dumstædigt

hele sælskindsområdet er jeg fuldstændig enig vi er nødt til at sige til eu at de skylder en kampagne de kan ikke nøjes med fine ord her der er statsministeren nødt til at tage ned til bruxelles og slå i bordet og

hvornår kommer den kampagne

rette op på den miskampagne der har været om sælskind jeg er så glad ved at der har været om færingerne i den kampagne der har været imod retten til

er helt på sin plads at når aktivister

at forhindre den fornuftige og naturlige måde

når når statsministeren siger at vi skal tale med én stemme ja tak skal vi have

talte regeringen med én stemme og det var ligegyldigt om det var socialdemokraterne

nemlig med eus stemme vi lukkede de danske havne for færøske fiskerbåde

tale med én stemme i rigsfællesskabet det synes jeg ikke det var pinligt danskerne skulle selvfølgelig have åbnet havnene og sørget for at fiskene kunne komme ind og så måtte man have taget striden med eu i stedet for det var skammeligt at vi gjorde det på den måde på det tidspunkt

så alt i alt vil jeg sige at rigsfællesskabet har mange rigtig gode sider

den regering vi har og jeg synes godt at man må komme lidt ud af busken og komme lidt i gang med nogle af de problemer

det er herre søren espersens forslag til

op som sf og enhedslisten har lavet i al hast fordi vi kunne se at der var arbejdet med det

så der i hvert fald ligger en

ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem danmark færøerne og grønland gavner alle tre lande i rigsfællesskabet folketinget anerkender at færøerne og grønland frit kan arbejde med egne forfatninger folketinget opfordrer regeringen til at holde sig orienteret om færøernes og grønlands økonomiske udfordringer med at sikre en bæredygtig og holdbar samfundsudvikling og bidrage aktivt til at fremme investeringer i alle dele af rigsfællesskabet folketinget konstaterer en øget international interesse i arktis og nordatlanten

mellem danmark færøerne og grønland fortsat prioriteres højt i overensstemmelse med principperne i fámjin og

med henblik på at fremme udviklingen af rigsfællesskabet opfordrer folketinget til at samarbejdet mellem de tre lande styrkes

tale fællesskabet ned på

sådan en sprogbrug som leder tankerne hen på caribien

og alle mulige historiske forhold som

at der har været en tv serie om forholdet til grønland og færøerne der har været historier gennem tiden og

et utal af bøger om netop de forhold det er ændret nu med selvstyreloven

jeg fuldstændig enig i men derfor behøver man jo ikke at lukke øjnene

christian juhl gerne vil inddrage færøerne og grønland mere i de militære forhold herunder altså også givetvis kongerigets

det så at enhedslisten går ind for at der indføres værnepligt

det andet er altså at levn fra fra fortiden og jeg konstaterer med begejstring at der netop som christian juhl siger er mange færinger og

spørgsmålstegn ved om det styre der eksempelvis

de ting som er helt elementære for at samfundet

hvor danmark ikke leverer

der er opmålt omkring en procent af hele det arktiske område

og sytten man man når målet synes jeg er underligt i særdeleshed når vi bare sætter fokus på at vi meget gerne vil have grønlænderne til at opfylde nogle af de helt elementære krav der står ordføreren den ene gang efter den anden og bare siger det skal grønland skal grønland det

hvis grønland og færøerne har lyst til selvstændighed

i den grad synes at det må være en helt naturlig følelse at have når man bor i

enig i at der skal være en selvstyrelov og det vil jeg gerne minde befolkningen om for jeg møder mange der siger

det er de godt nok ikke det hænger helt anderledes sammen og undskyld mig

fremhæve dansk folkepartis politik jeg synes da

dansk folkepartis meget meget specielle krav om at tage hele socialområdet tilbage og sende en taskforce til grønland

derfor siger jeg jo vi har gode diskussioner og det er fint at der bliver rejst problemer og dem skal vi tage stilling til netop fordi vi har det historiske forhold til grønland som vi har

jeg gjort opmærksom på og derfor har jeg lavet det her så der er to valgmuligheder

der kan samle dele af folketinget og det synes jeg bør

som det her og derfor har jeg lavet to bittesmå rettelser som ikke burde være i strid med

at sætte spot på rigsfællesskabet af redegørelsen fremgår det at rigsfællesskabet helt generelt har brug for grundlæggende reformer af økonomien

liberal alliance ønsker at understøtte den igangværende udvikling mod øget selvbestemmelse og forfatningsudarbejdelse på færøerne og i grønland og mener at den stigende fokus på udvikling i rigsfællesskabets arktiske egne skal initieres og drives af et forhåbentlig bredt flertal i de lokale demokratier regeringen og liberal alliance har igennem længere tid været enige om at rigsfællesskabet har en unik platform for at skabe et internationalt forskningsmiljø med fokus på at styrke og facilitere international grundforskning og teknologiudvikling i de arktiske egne det er også derfor meget glædeligt for mig at en etablering af forskningshub i grønland nu også er foreslået i

derfor bør det mål jo også understøttes og opprioriteres af et samlet rigsfællesskab liberal alliance ser således med store forventninger frem til lanceringen af regeringens strategi for forskning innovation

uddannelse i arktis rigsfællesskabet bør i min optik fokusere på at udvikle internationale samarbejdsmuligheder inden for fælles farvands og luftrumsovervågning

samt internet og telekommunikation ligesom en egentlig samarbejdsorganisation omkring et arktisk satellitprogram med fordel kan etableres

det glæder mig dagligt at vide at forsvaret løser en række fælles opgaver for rigsfællesskabet suverænitetshåndhævelse sar fiskeri og og havmiljøovervågning og støtte til politiet når udenlandske

krænker retssikkerheden og med ulovlige og farlige metoder forsøger at fremme netop deres budskaber men jeg savner regeringens prioritering af forsvarets opgaveløsning i arktis som vi jo må forvente der snarest bliver kastet noget mere lys over netop i lyset af den øgede militære tilstedeværelse omkring arktis og erfaringer med andre nationers militære ageren finder vi det nødvendigt at styrke det arktiske forsvars og beredskabssamarbejde mellem alle fem arktiske kyststater med det formål at bevare arktis som et spændingsfrit område

er en udfordring udfordring forbundet med danmarks og andre arktiske kyststaters ikkeharmonerende krav på udvidelser af de respektive landes kontinentalsokkel i arktis der i dag har udsigt til en meget lang sagsbehandlingstid i fn der skal derfor arbejdes på at sikre en hurtigere og smidigere model for den behandling

og eksportkontrol af uran som er under behandling i folketinget søkortlægning og indgåelse af servicekontrakt på thulebasen men det er alle sammen emner der for ganske nylig har været behandlet enten her i salen eller på åbne samråd så det vil jeg undlade og i stedet tage redegørelsen fra statsministeren til efterretning og sige at liberal alliance støtter den vedtagelsestekst som venstres ordfører desværre glemte at læse op tidligere og som vist på lange stræk minder meget om herre christian juhls tidligere oplæste

nu vil jeg så udløse spændingen og på vegne af

ia jf og siu

ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem danmark færøerne og grønland gavner alle tre lande i rigsfællesskabet folketinget anerkender at færøerne og grønland frit kan arbejde med egne forfatninger der kan rummes inden for rigsfællesskabets rammer folketinget opfordrer regeringen til at holde sig orienteret om færøernes og grønlands økonomiske udfordringer med at sikre en bæredygtig og holdbar samfundsudvikling og bidrage aktivt til at fremme investeringer i alle dele af rigsfællesskabet på kommercielle vilkår folketinget konstaterer en øget international interesse i arktis og nordatlanten og opfordrer til en øget indsats til gavn for alle parter og

at samarbejdet om udenrigs og sikkerhedspolitikken mellem danmark færøerne og grønland fortsat prioriteres højt i overensstemmelse med principperne i fámjin og itilleqerklæringerne og kongeriget danmarks strategi for arktis

med henblik på at fremme udviklingen af rigsfællesskabet opfordrer folketinget til at samarbejdet

og fortsat prioriteres

behov for at vi mere aktivt arbejder med en fornyelse af det hvis vi reelt ønsker at støtte færøerne og grønland i en kurs mod selvstændighed bør vi gøre mere for at hjælpe en bæredygtig udvikling på vej ønsker befolkningerne selvstændighed skal vi gøre meget mere for

økonomisk politisk samarbejde det er også en konstruktion der er vokset ud af en lang og kompleks kolonihistorie jeg mener at der er behov for at vi tager et opgør med den historie så vi undgår at den bliver tabuiseret særlig her i danmark for det er helt tydeligt at der er behov for at adressere fortidens fejl det viser blandt andet sager som tvangsforflyttelserne og sagerne om de juridisk faderløse meget konkret her burde danmark sige undskyld

de bør have en selvstændig stemme og rolle vi må ikke bruge rigsfællesskabet som løftestang for at sikre danske interesser på bekostning af det grønlandske og færøske folks ønsker

spørgsmålet om klimaforandringerne særlig i grønland berøres stort set ikke i redegørelsen og det ærgrer mig for er jo klart at grønland er direkte påvirket af klimaforandringerne allerede med stor betydning for borgerne effekterne af klimaforandringerne truer vitale infrastrukturer når isen og permafrost smelter vi har de seneste år set eksempler på at smeltevand fra indlandsisen skyller veje væk og en landingsbane i grønlands allervigtigste trafikknudepunkt den internationale lufthavn skal repareres for et stort millionbeløb simpelt hen fordi jorden under den

såsom social og miljømæssig bæredygtig minedrift og udviklingen af vedvarende energikilder ligesom vi skal styrke forskningen i fiskebestand og klimaforandringer

skal vi også sikre os at vi bevarer og styrker den mere bløde forskning i oprindelige folks sprog kultur

længerevarende uddannelser og forskning har betydet at københavns universitet har lukket eskimologistudiet ned frem til to tusind og sytten heldigvis åbner det igen men fortsætter vi med den slags tiltag så betyder det at vi klipper et vigtigt bånd mellem fortid

et fokus på at skabe mere selvstændig udenrigspolitik

hvis man ønsker det men at det bliver mere selvstændigt

særligt fokus som vi nogle gange glemmer her fra dansk side hvor vi kan snakke om sikkerhed eller strategi hvordan

det er bare et andet fokus der kan være fra grønlands side i forhold til at der altså er en befolkning som bor på arktis og det er der fokus bør være også i det udenrigspolitiske

kritisk på hvad det vil sige at være et rigsfællesskab i to tusind og seksten

vi alle tre lande kan få noget ud af et

samarbejde jeg synes ikke det er farligt at stille de her spørgsmål jeg synes det er helt naturligt at vi tager op til overvejelse hvordan

et tæt samarbejde men der bliver nødt til at være en selvstændig stemme i så vigtige ting og der skal den her involvering tages hundrede procent alvorligt

som har egen forfatning og end de amerikanske stater som har egen forfatning

vi anerkender virkeligheden

låse os fast i grundlovens bestemmelser

interesserne og nødvendigheden udvikle os til det

ligesom formalisere det

der ligger i det hvis vi gør som som det blev sagt

at fortolke grundloven så er det justitsministeriets embedsmænd som sætter grænser for hvad vi kan og ikke kan det mener jeg er en helt forkert tilgang og derfor er jeg meget glad for ordførerens tilgang til tingene

alvorligt som som vi bliver nødt til at tage med vi skal ikke halte efter men men tværtimod hele tiden gribe

møde inden et eventuelt møde i stedet for at holde det efterfølgende der er mange måder at inddrage på og jeg synes bare vi bliver

den eneste grund til at vi overhovedet spiller en rolle i det her spørgsmål

så så inddragelsen skal skal da hele tiden udvikles så vi

for en politisk virkelighed vi vil være en del af for i to tusind og tredive i stedet for at vi vedholdende

og har en grundlov som blev vedtaget i nitten tre og halvtreds osv og som egentlig slet ikke står mål med den

kan jo se at danmark er blevet en del af et integreret eu fællesskab som er blevet en

rigsfællesskab det gør at der er en stor afstand imellem os og vores interesser så vi skal se på tingene på en helt ny

og det grønlandske folk og til færøerne og det færøske folk i vores optik vokser danmark og vores perspektiv både i verden og hos os selv i kraft af rigsfællesskabet

der altid to spørgsmål som jeg fik i næsten alle de lande jeg besøgte

det ene var om man ville lave et partnerskab om grøn

og de ved at danmark endnu er et af de bedste lande på området og det andet

for folk udefra er svært helt at fatte konstruktionen hvordan kan man på den ene side have et bindende fællesskab og på den anden side have en situation hvor to parter i det fællesskab sådan set ønsker stadig større selvstændighed er der ikke en indbygget modsætning imellem den lyst

den drift kan man sige på den ene side og så rigsfællesskabets natur på den anden

så mærkeligt sammen at netop ønsket om større selvstændighed er en af drivkræfterne

at grønland og færøerne bliver stadig mere selvstændige

et grønlandsk folk vi har jo stærkere en færøsk selvstændighed vi har jo stærkere partnere

det er ikke en modsætning hvis man vil

er det en fordel at man er stærke alle tre

er større selvstændighed og igen er svaret

tror jeg jeg tør sige at de bestræbelser på økonomisk selvstændighed

skabt i kraft af sig selv men også i kraft

forholdsvis små befolkninger

selv haft fornøjelsen sammen med skiftende regeringer

kan hjælpe lidt til med at åbne døre

netværk så der er et kæmpe potentiale og der er også en stærk mulighed for at lade ønsket om større selvstændighed

er på den anden side rosenrødt når jeg så kigger på

vi hvis man erkender den synergieffekt

alt for dårlige til at få noget ud af det og det synes

tre dele af rigsfællesskabet

lidt selvkritisk bemærkning at vi hernede

rigsfællesskabet er lidt berøringsangste over for at sige

interesser vi har i rigsfællesskabet

lidt berøringsangste over for at være kritiske når vi synes

kunne tåle at vi kan

vores holdninger og på den måde udvikle os

jeg synes feks at det er en fuldstændig naturlig drift og en forståelig drift som jeg gerne vil støtte at folket i grønland og folket i færøerne ønsker større selvstændighed jeg tror det er en iboende trang hos alle os mennesker at vi gerne vil have så stor indflydelse på vores eget liv og vores eget land som muligt men jeg har nogle gange svært ved at forstå det som jeg opfatter

i landene og som i den grad kalder på et svar jeg vil vove den påstand at nogle af de udfordringer løses bedre i rigsfællesskabet end udenfor og at andre

større selvbestemmelse og jeg er helt med på

færøernes og grønlands eget valg og det ved vi jo også fra selvstyreloven nu men

mig i diskussionen og sige hvor jeg ser at der er nogle synergieffekter og derfor vil

nu haft et stort forhandlingsforløb om det

og som alle partier står bag bortset fra dansk folkeparti og et enkelt nordatlantisk mandat og så kom

nedsætte en ny kommission og opfordre regeringen til en ny forhandling med både lagmanden og

jeg sige ærligt et kort øjeblik stærkt fristet til at stemme for

vi har nogle potentialer vi bruger og kunne det måske være

skal tage et nyt initiativ i retning af at

og også skal gøre det i samarbejde med

de seneste år som kalder på en lidt ny indfaldsvinkel for

i nogle af forhandlingerne troede vi stadig på et stort råstofeventyr

jeg synes det er værd at overveje om vi kunne lave en konstruktion a la det vi har i ifu inden for klimainvesteringer og inden for en lang række andre områder

få millioner kroner vi lægger ind dér lægger en pulje der kan være risikoafdækkende mod at få store kommercielle private investorer ind og investere i

og selvfølgelig også i råstofområdet så kunne det måske være interessant

for at kunne tiltrække investorer at begynde at få nogle af de potentialer der er der

alt alt for få investeringer især

har været mest eksplicitte om udenrigspolitikken de vil gerne koordinere mere

kan se bort fra men det kunne da godt være at man kunne lave et stærkere samarbejde på det område vi har da prøvet os lidt frem undervejs

nogle forskellige modeller også inden for eksportfremstød og den form for ting og kunne man systematisere det

er en stor diskussion

en forfatning og der er jo nogle juridiske ting

tænke ind i den næste generation af rigsfællesskabet simpelt hen også fordi jeg tror det er forudsætningen for at vi kan beholde

er ikke i modsætning til det

forudsætningen for at vi kan beholde det

vil gerne afslutte med at sige at det vil vi fra radikal side

men selvfølgelig helst på en måde

hvor alle tre dele føler det giver mening og vedvarende

vedtaget i to tusind og ni har grønlands rolle og beføjelse ændret sig i henhold til

samarbejdet mellem danmark og grønland det har i en tid hvor grønland

udenlandske investorer til mineprojekt og infrastrukturområdet

vil have internationalt samarbejde på mange måder skabt lidt forvirring hvordan er det nu egentlig at den nye aftale ser ud og hvad er det vi kan i henhold til

større informationsformidling om grønlands nye rolle

så gå ud og lave nogle projekter sammen derude og bruge vores ambassader på det altså ikke at alle sammen skulle

vi prøver at tænke vores fælles interesser og respektive ståsteder ind og at vi derfor ikke bare tænker at nu har vi en ambassade så nu skal der være en særlig sektion der kun varetager grønland og en særlig sektion der kun varetager færøerne

måske prøve at tænke det netop sammen

hammond var selvstyreformand på det tidspunkt og vi delte sædet i

fået så mange kommentarer på et stunt som det vi lavede derovre i new york

hver for sig det er næsten det der allerstørste indtryk derude når det kan lade sig gøre men jo også styrker grønland og

skal være centrale i det fremtidige arbejde

grønlandske interesser bliver ikke nævnt i rapporten

overvåge og holde styr på sammen deroppe

i vores udenrigspolitik og jeg er

bruge bedre end vi gør i dag og også

partier der tænker meget i danmarks tarv og ikke i større helheder men vi har da heldigvis også nogle der tænker lidt ud over

vil jeg sige at der er kræfter i grønland og som jeg oplever det også stærke kræfter der ønsker et stærkere

stærkere samarbejde med danmark så længe man

det er de kræfter vi skal stimulere og forsøge

ikke mit indtryk hvis man ser på grønlands økonomi

på de internationale lånemarkeder og at man skal ud og tiltrække investorer det kan man også gøre på rimelige vilkår fordi danmark

tror jeg altså at den bedste måde at gøre det på

det stærke ønske der er om øget selvstyre i grønland

færøerne 2 at holde fast i at den bedste måde

blandt

man i mange år fra fra embedsværkets side i danmark sagde var

man gjorde det alligevel det styrkede færøerne og det styrkede fællesskabet i sytten år sagde man at man ikke

brud på grundloven man gjorde det det styrkede fællesskabet og det styrkede færøerne et lille eksempel er folkekirken

man gjorde det det styrkede fællesskabet og det styrkede færøerne

færøerne og fællesskabet at man har ting i fællesskab og

gange styrker det fællesskabet at man har det hver for sig nu sagde

kan ordføreren nævne nogle konkrete eksempler

oplevede at det var en styrke at

hvert møde at ens kollegaer lytter meget meget nøje til hvad det lille land danmark siger

det betyder særlig meget hvad danmark siger men der er nogle områder hvor der virkelig bliver lyttet når danmark taler nogle af de områder

forbundet med arktis fiskeri

alt det hvor vi sådan set i kraft af rigsfællesskabet er en stormagt

en del af rigsfællesskabet er det og nato

derfor også det eneste land der ligesom tænker de her ting på tværs af alle de forskellige alliancer og fællesskaber og og formater det giver altså nogle

at der er tre selvstændige enheder i et fællesskab og at de forskelligheder der kan være især ønsket om selvstændighed kan være en styrke og ikke en begrænsning så tak for det

et lidt mere grundigt arbejde

når nu man kunne have forhandlet sig frem til noget

og færøerne måtte ønske til sin tid

en af delene siger at nu vil de gerne gå

som danmark vil stå i vejen for jeg er ikke sikker på

nogle samarbejder på en lang række andre områder

kulturelle fordele ved at

er på uddannelsesområdet og på en lang række forhandlingsområder

fælles administration faktisk gør en forskel men jeg kan da

tilsidesætter det til fordel for det

for mig sådan som jeg kender grønland og færøerne

vi netop bruger hinandens gode ideer og hinandens styrker og ikke kun på det økonomiske område

uddannelse kultur og så videre

jeg kunne nu sagtens forestille mig et fornyet rigsfællesskab

hvis man har fuld selvstændighed

fuld administration som man så samarbejder udfra i princippet lade sig gøre men der er jo også

står rigsfællesskabet alt andet lige også stærkere det synes jeg er

der er nogle grønlandske politikere som mener at løsningen på alt i grønland er at løsrive sig fra

sige at sådan oplever jeg det ikke det kan godt være at det er sådan i dele af grønlandsk politik men det er også rigtig vigtigt at sige at set fra mit perspektiv

større realisme i grønlandsk politik og jeg synes også det klæder grønlandsk politik at man forholder sig til at det her er det lange og seje men meget nødvendige

i forhold til vores økonomi men i høj grad også i forhold til de menneskelige ressourcer som der er i grønland så

det jeg så siger er at nogle gange når jeg besøger gode venner i grønland og på færøerne og når jeg har en diskussion med med dem

jeg gjort at det er utroligt så meget

gange godt gå lidt selvsving i dem synes jeg men man kan også komme over

at så er det sådan på én måde i halvtreds år det udvikler sig

jeg synes godt nok at det nogle gange fylder meget i forhold til

en ordet gengivelse af vedtagelsesteksten men det er sådan

jeg synes egentlig det kunne være interessant netop det her med at tænke parlamenterne ind altså at

ikke er enhedsstaten danmark

og vores liv i

og grønlandske samfund jeg har så et konkret spørgsmål og det handler om

din tid som udenrigsminister er det en farbar vej at

at drage en skelnen imellem de sikkerhedspolitiske aspekter og de mere handelspolitiske aspekter

at på hele det område der hedder fælles handelsfremstød fælles eksportfremstød alle

se et betydelig mere struktureret og større samarbejde og med en større inddragelse af de forskellige interesser som færøerne og grønland måtte have men når det handler om selve

sige aftaleindholdet i de enkelte bilaterale og multilaterale aftaler er det et kompliceret spørgsmål jeg vil ikke udelukke at man kan

men det helt let fordi

så må sige vores forhandlingsret for at stå stærkere over for resten af verden

at danmark har sparket døren ind i eu på vegne af færøerne og grønland og det ville have

haft rigsfællesskabet og det fællesskab at gøre det med altså

nogle gange så der kan nok findes

ligeberettigede parter en fin lille gestus er i øvrigt de nye flagdage trods det lidt finurlige forløb op til det

vores tre nationer står over for ret forskellige udfordringer men en af de fælles opgaver er gensidig hjælp til øget selvstyre eller mulig selvstændighed for færøerne og grønland de budgetmæssige problemer på færøerne er færingernes eget problem som de så selv har valgt at gøre sværere gennem en reaktionær skattepolitik

det er jo deres egen hovedpine men da især en hovedpine der ender hos de lavtlønnede og de fattigste

det er til gengæld meget opløftende at følge det kulturelle og værdimæssige tøbrud over for homoseksuelle og adgangen til abort sf ønsker al mulig held og lykke til de progressive moderne indstillede mennesker på færøerne i deltager i en lang hård kamp mod formørkede tanker men så større er bedriften til gengæld den dag hvor homoseksuelle også på færøerne bliver accepteret og anerkendt lad lgbts farverige fane vaje også på færøerne

eneste dag med massive problemer i forhold til børn og unge som vokser op under utrygge forhold det er grønlands eget ansvar men det gør et stærkt indtryk og danmark bør stille hjælp til rådighed hvis det ønskes fra grønland

i forhold til debatten om mulig minedrift i kvanefjeldet vil jeg sige urani naamik og igen

kamp mod minedrift i grønland

til usikkerheden ved eksport og så handler det grundlæggende om at levere råstof til en energiform der ikke har nogen fremtid lad uranen blive i fjeldet atomkraft nej tak urani naamik uanset forskelligheder og uenigheder

at vi når længere i rigsfællesskabet end vi ville gøre hver for sig vi har haft en

om forløbet op til den her debat

en skam at der ikke blev gjort nok for at samle partierne bag et fælles forslag til vedtagelse

skred i arbejdet med teksterne i går og mailudvekslingen fortsatte jo indtil midnat det er bare ikke godt

i en bred vedtagelse det fortjener rigsfællesskabet men det kræver altså at der bliver brugt den nødvendige tid og i god tid og jeg har da i øvrigt fuld forståelse for at formanden for grønlandsudvalget herre marcus knuth har meget travlt og også i går skulle deltage i en fjernsynsdebat om sikkert meget vigtige og presserende problemer men jeg har ikke forståelse for at de opgaver der vedrører den her debat ikke er blevet prioriteret med en vågen udvalgsformand kunne flere partier have stået bag forslaget til vedtagelse

ikke var bedre greb om situationen og da det jo er

det er rimeligt at rette kritikken derover hvor den skal rettes han var om man så må sige sjakbajs for den her proces og den lykkedes ikke og det skyldtes ikke manglende villighed fra partier i

mit parti men simpelt hen mangel på prioritering af

ændret på færøerne den niogtyvende april blev

fra dansk side ventet på

en færøsk debat når den debat er kørt til ende

demokratisk på samme måde som som

det er flertallet der bestemmer

man vil sætte særlig fokus på

at man er imod uranudvinding eller at uran overhovedet tages op af jorden mener sf

herre karsten hønge brokker sig over eller undskyld udtrykker en utilfredshed

formanden for udvalget at samle tilstrækkeligt partier til en vedtagelse og samtidig udtrykker ordføreren så at det i øvrigt ikke er et problem at dansk folkeparti

nærværende parlaments næststørste parti ikke er med det er en lidt besynderlig tilgang at have al den stund det er lykkedes at få ni partier til at bakke op om det her

herunder tre ud af fire af de nordatlantiske

ikke et meget godt sted at starte i nordatlanten ved sådan vedtagelse er det ikke meget hensigtsmæssigt at have

tre fjerdedele af de nordatlantiske partier bakker op om i stedet for ordførerens

for nogle dage siden det er det det handler om så selvfølgelig ville vi da have

dansk folkeparti have behov for at have deres egne selvstændige markeringer jeg synes i øvrigt

selvstændige udtalelser vedrørende grønland men måske

at samle hele folketinget hvis man havde prioriteret opgaven tilstrækkelig

ud af det blå uden nogen som helst konsultation med formanden

end den slags fnidder jeg vil starte med at sige tak til statsministeren for

en glimrende tale jeg synes at statsministeren afslører

også meget stor tilhænger af rigsfællesskabet vi mener det er meget vigtigt

seks hundrede år tilbage færøerne og grønland er ikke danmark færøerne er færøerne og grønland er grønland men vi hører sammen og selv om vi er tre lande så er vi også

at opløse rigsfællesskabet ville være som at få skåret sin krop midt over

at færøerne grønland og danmark bliver i rigsfællesskabet er

at alle tre lande ser det som en fordel rigsfællesskabet er frivilligt det eksisterer kun fordi alle tre lande ønsker at være sammen alle tre lande har mulighed for at opsige fællesskabet og det vil også ske hvis folkene ønsker det derfor skal vi arbejde med den folkelige opbakning til rigsfællesskabet som dansk politiker

et stort arbejde foran os danskerne er alt for uvidende om færøerne grønland og rigsfællesskabet grønlændere og færinger som jo er meget i danmark møder ufattelig dumme spørgsmål når de befinder sig hernede kan man køre

det er meget demotiverende for færinger og grønlændere at blive mødt af den slags uvidenhed fordi uvidenhed udstråler ligegyldighed

for at forbedre folkeoplysningen her kan både folkeskolen og medierne gøre meget mere for at højne vidensniveauet i danmark fra dansk side skal

at sørge for at færøerne og grønland føler sig inddraget i rigets ledelse det må ikke

meningen med

dog ikke

folketinget når danmark eksempelvis går i krig det

i rigsfællesskabet i grundloven i kongeriget danmark er folketinget det organ hvor vi træffer den slags beslutninger

folketinget træffer beslutninger om sikkerheds og udenrigspolitik her er færøerne og grønland repræsenteret gennem deres folketingsmedlemmer

i øvrigt at de færøske og grønlandske folketingsmedlemmer gør det fremragende jeg synes også jeg

set et stort aktivitetsniveau på de her områder og det glæder mig meget at de færøske og grønlandske folketingsmedlemmer virkelig er aktive på de områder hvor vi har en fælles politik i rigsfællesskabet hvor folketinget er det øverste organ

at vi så også får inddraget de færøske og grønlandske folketingsmedlemmer fuldt ud

som netop er fælles rigsanliggender herunder tænker jeg særlig på

jeg synes det ville være naturligt at vi imødekommer de ønsker der er blevet fremsat fra de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer om at få dem med i et kommende forsvarsforlig

kan blive enig man kan ikke garantere nogen på forhånd at

jeg har selv netop nu prioriteret rigsfællesskabet højere end eu i

rigsfællesskabet er vigtigere end eu særlig

må også være sådan at danmark

og færøernes interesser over for eu

meget svær situation for

er en masse traktater og forpligtelser som man skal

juraen i det hele men det er i hvert fald vigtigt at det står klart at vi varetager grønlands og færøernes interesser for når vi har

er det også vigtigt at grønland og færøerne netop oplever at den danske regering

hele rigsfællesskabets regering på de områder som hører under rigsfællesskabet

det må man jo høre noget mere om når det nu bliver de færøske og grønlandske folketingsmedlemmers tur

fra dansk side har en særlig forpligtelse til at sørge for at færøerne og grønland føler sig velkomne føler at de får deres interesser varetaget og også bliver mødt med den ligeværdighed

mellemøsten i afghanistan

hele den indsats der skal foregå omkring grønland i arktis

fuldstændig legalt synspunkt at have

have indflydelse på det og måske ikke vil stemme

bidraget til forsvaret fra færøerne og grønlands side

ikke er rimeligt men jeg synes at de folketingsmedlemmer som er med til at bestemme sikkerheds

skal give sig til kende hvis de er uenige i de beslutninger som bliver truffet og så vil

taler med den grønlandske regering og det grønlandske parlament fordi arktis så direkte omhandler forhold på grønland

have en høringsproces hvor vi får talt med

riget bliver krigsførende

er det jo hele riget som bliver krigsførende også færøerne formelt og der er jo også en hel del færøske soldater

laves med opbakning eller ikke med opbakning fra færøerne

fordi som man sagde færøerne

op til sine folkeretlige forpligtelser mener ordføreren at en enhedsstat kan have to forskellige folkeretlige forpligtelser mener ordføreren

at man kan sige at danmark er en enhedsstat når danmark sanktionerer en del

og udenrigspolitik hører hjemme i rigsfællesskabet og i folketinget og der er det

den færøske regering undervejs altså man kan godt gøre det sådan af høflighedsmæssige årsager osv

jeg ikke have noget imod men forfatningen er jo klar

og rigsfællesskabet forpligter til tæt samarbejde og fælles forståelse for de internationale forpligtelser

den danske regering påtager sig på vegne af riget eftersom vi ikke har udenrigs og sikkerhedspolitisk kompetence på det område

også varetager sikkerhedsspørgsmål på vegne af rigsfællesskabet

som burde blive inddraget og det grønlandske parlament inatsisartut har

hvad danmark påtager sig på områder

styrke rigsfællesskabet og den fælles forståelse

et så alvorligt spørgsmål vil det være helt naturligt at man retter henvendelse til hinanden og lader hinanden vide hvad

grønland i forbindelse med med disse krige

synes det er mest naturligt at man hører grønland når det handler om om forhold som

og det det skal man gøre det skal man gøre meget mere end man gør i dag altså når det handler om alle faktiske forhold som fiskeri hvalfangst

meget ofte primært grønlands interesser som vi varetager

at vi ikke kommer og presser nogle ting igennem

en masse ballade det ville skabe en masse modvilje

se at de meget store ulemper der ville opstå ved det

var der rigtig mange grønlændere og rigtig mange færinger

der var med dengang de findes også stadig væk men i meget meget

er i konstant udvikling

at en udvikling af rigsfællesskabet derfor også

derfor er debatter som den i dag rigtig vigtige at tage jeg plejer at sige at man som grønlandsk folketingsmedlem eller som grønlandsordfører har mindst to og tredive ordførerskaber fordi danmark varetager to og tredive rigtig vigtige områder på vegne af grønland

alt fra storpolitik såsom udenrigspolitikken forsvarspolitikken og sikkerhedspolitikken

helt grundlæggende retssikkerhed i vores kredsretter

snakke om om luftfart og sikkerhed til søs

rigsfællesskabet er et fællesskab hvor der skal være respekt for at de to og tredive områder som danmark varetager på vegne af grønland prioriteres løftes og optimeres på en lang række områder er dette desværre ikke tilfældet i dag på det familieretlige område halter det med mere end halvtreds år gamle love og samtidig truer en udflytning af statslige arbejdspladser den dansk grønlandske aftale om søkort over grønlands barske farvande som nu ikke kan færdiggøres til aftalt tid

og atten vi ser også at der stadig er en lang række grænsehindringer og barrierer imellem vores lande samt et behov for en styrket inklusion af grønlændere i danmark og en større forståelse af og viden om grønland i det danske samfund der er rigeligt at tage fat

ia ønsker vi at gå konstruktivt til værks med arbejdet på tværs af partierne og derfor har vi

blandt andet fremlagt et udspil med en lang række forslag til at styrke inklusionen af grønlændere i danmark fremtidens rigsfællesskab

kunne rumme et grønlandsk ønske om selvstændighed

en gensidig respekt for fællesskabet

skal vi i tæt dialog og fællesskab tage et større arktisk lederskab og spille en større udenrigspolitisk rolle i arktis grønlands udenrigspolitiske rolle bør udvikles og opbygges i de kommende år blandt andet når det drejer sig om en bæredygtig og økonomisk udvikling i den arktiske region

af de danske partier stemte for selvstyreloven der er respekt for befolkningens ønske

opnå øget selvstændighed hvilket inuit ataqatigiit er optaget af grønlands økonomi er udfordret og de reformer

der ligger på bordet i grønland stikker ikke dybt nok vi ser at der er en stigende ulighed i det grønlandske samfund arbejdsløsheden er fortsat høj

kræver en forøget indsats for at skabe nogle arbejdspladser ledigheden blandt de unge har et særligt fokus

fællesskabet skal være

uddannelse er for mange også vejen ud af en negativ social arv og samtidig helt afgørende for grønlands udvikling

at få skabt en erhvervsudvikling på bæredygtig vis og derfor

inuit ataqatigiit nej tak til uranudvinding i grønland men vi ønsker at der fokuseres på andre råstofprojekter for der findes bestemt alternativer vi ser også gerne at grønland spiller en udenrigspolitisk rolle og ikke repræsenteres igennem andre og det tror jeg sådan set de fleste partier i salen også godt forstår er et grundlæggende ønske at ville som et folk

det øgede fokus på arktis bør komme grønland til gavn i form af øgede erhvervsmuligheder og en mere diversificeret erhvervsindsats som kan styrke den grønlandske økonomi grønland bør satse på en diversificeret erhvervsudvikling hvor der arbejdes målrettet med at øge turismen igangsætte mindre råstofprojekter udvikle fiskeri og fangst samt udvikle innovation og iværksætteri grønland har ansvaret for investeringer i fremtidens erhvervsudvikling men som verdens største ø med en lille befolkning er internationale partnerskaber helt afgørende i to tusind og femten udgav den danske regering og naalakkersuisut den grønlandske regering

er i denne henseende oplagt at etablere en arktisk investeringsfond som man kunne arbejde for

peges der på en række anbefalinger såsom styrkelse af forsvarets opgaver i grønland etablering af en forskningshub i grønland eller etablering af en arktisk investeringsfond alle tre er interessante forslag som er en dialog med grønland værd for det er afgørende at grønland spiller en central rolle i udformningen af disse nye initiativer og at lokalbefolkningen inddrages i højere grad blandt andet kunne det være ved etablering af et frivilligt beredskab som kunne være med til at styrke forsvaret i grønland til gavn for alle et øget fokus på grønland og på arktis understreges af den øgede betydning som taksøe jensen rapporten tillægger arktis men vi ser det

besøger grønland for at se klimaforandringernes virkning med egne øjne

og der er et stort behov for en tilpasningsplan for det er en ny virkelighed det gælder ikke kun for arktis men det gælder for hele verden at man kigger på behovet for en

til den nye virkelighed

arktisstrategi som lægger op til en mere ydmyg tilgang end

da eu besluttede sig for et eu forbud mod salg af sælskind på trods af at der findes en inuitundtagelse og en lovning om at der ville ske oplysningsaktiviteter om denne undtagelse så er der ingen midler afsat til at oplyse eus borgere om at man retmæssigt kan købe sælskind fra bæredygtig sælfangst

millioner kroner siden eu forbuddet trådte i kraft i to tusind og ni

internationalt er grønland en rollemodel for mange oprindelige folk grønland er det første oprindelige folk som har opnået selvstyre og internationalt ser man med beundring på den politiske selvstændighed som grønland har opnået og kan opnå med selvstyreloven så selv om vi internt kan have vores stridigheder

mener jeg at både grønland og danmark kan være stolte af at

det er også vigtigt at sige at man ikke kun kan have rettigheder man har også pligter og derfor handler det også om at man internationalt har en særlig

at være med til aktivt og proaktivt at fremme oprindelige folks rettigheder og udvikle vores globale førerposition som et oprindeligt folk

selvstyreloven er knap syv år gammel og formålet med selvstyreloven

at fremme ligeværdighed og grønlands selvbestemmelse inden for rigsfællesskabet ønsker rigsfællesskabets parter at udvikle et stærkt fællesskab fordrer det engagement dialog

stadig større viden om hinanden

til tider en meget svær balance men det er også helt afgørende for at man at man er i stand til at kunne rumme tre så forskellige nationer

og visioner for fremtiden internt i rigsfællesskabet inuit ataqatigiit støtter forslaget til vedtagelse

som er udarbejdet i fællesskab med venstre og

kompromis en tvingende følelse af nødvendighed af

optage alle

man sidder i et tog nu ja det gør man så ikke for der er ingen jernbaner i grønland

ustabilt grundlag så det er jo derfor jeg synes der er behov for at man kigger på en mere diversificeret erhvervsudvikling hvor man både kigger på hvordan

det viser reformerne i virkeligheden også hvis du tager førtidspensionister

det altså ikke der der er en masse penge at hente jeg tror vi er nødt til også at kigge på

vi bruger på uddannelsesområdet bliver pengene brugt godt nok vi ved der er rigtig store udfordringer

meget inspireret af den danske måde at håndtere tingene på der tror jeg

om hele den offentlige sektor både uddannelses social

hvordan kan vi sikre at vi får mest muligt

bestemt behov for at kigge på på hver en krone

sikre grønlands økonomi både ved at kigge på reformer

giver indflydelse men det er grønland der leverer otte og halvfems procent af arealet vi er fra grønlands side klar til at bidrage med det vi kan

interesser hvis danmark er interesseret i at fremme resten af rigsfællesskabets interesser grønland og danmark udgør tilsammen en arktisk stormagt siges der og det er på tide at danmark tager det ansvar

perspektiv selvstyreloven slår endegyldigt fast at grønland har ret til selvstændighed og et overvældende flertal af grønlændere stemmer på partier der går ind for grønlands selvstændighed

det vigtigt for danmark at forstå

er det på tide at nytænke rigsfællesskabet og dets rammer hvis rigsfællesskabet skal prioriteres må danmark tage sit ansvar alvorligt her tænker jeg blandt andet på det grønlandske beredskab som har brug for en klar opprioritering af kystvagten og beredskabet rigsrevisionen kritiserede for efterhånden mange år siden i meget opsigtsvækkende opsigtsvækkende

hårde vendinger beredskabet i grønland vi venter stadig på den rapport der skal komme med et bud på fremtidens beredskab og efterhånden hører vi at søkortopmålingen muligvis ikke på trapperne sådan som det ellers er aftalt et andet eksempel på at danmark underprioriterer grønland er nemlig udarbejdelsen af det søkort som jeg lige har

udmelding fra grønlands side at naalakkersuisut det grønlandske selvstyre fastholder at man lever op til sin aftale jeg vil mene at det til enhver tid

være rigsfællesskabets interesser der kommer først

der ikke træffes en beslutning som kan svække andre dele af riget på grund af national politik danmark varetager udenrigspolitikken på vegne af grønland og færøerne

det har vi måske set mest tydeligt i forbindelse med færøernes eksport af fisk til rusland trods dansk deltagelse i handelssanktioner

selv om der ofte er et godt og tæt samarbejde når danske interesser ikke er i klemme kan man nemt få den opfattelse at grønland bliver holdt uden for indflydelse hvis grønlandske interesser ikke flugter med de danske det skaber ikke ligefrem tillid vi har blandt andet set eksempler på at grønland er blevet holdt uden for møder til trods for at

har været på dagsordenen hvis danmark for alvor skal føre udenrigspolitikken på vegne af alle rigsfællesskabets dele må grønland som minimum have fuld indsigt i alle beslutninger der angår grønland og arktis herunder samarbejdet med usa idet udenrigspolitikken føres på vegne af hele riget vil det også være på sin plads

grønland og færøerne får fuld indsigt i hele den udenrigspolitik der føres på vegne af hele rigsfællesskabet danmark har pligt til at medinddrage rådføre og konsultere grønland når emner vedrørende grønland vedrørende grønland og arktis tages op

internationale møder i henhold til itelleqerklæringen som vi begge to skal leve op til det er blevet fremhævet at rigsfællesskabets udenrigspolitik ikke skal dikteres fra nuuk eller tórshavn

være rimeligt men det er heller ikke rimeligt hvis rigsfællesskabets udenrigspolitik dikteres fra københavn generelt ønsker vi i grønland at man

samarbejdet med grønland vi har meget at tilbyde hinanden

danmark kan støtte grønlands arbejde er gennem de danske ambassader vi så gerne danske ambassader rundtomkring i verden blev uddannet i grønlandske eller ansatte medarbejdere

grundig viden om grønland så de danske ambassader ikke bare i særlige tilfælde men som en naturlig del af deres

daglige arbejde kan fremme hele rigets erhvervsinteresser

også kan berøre udenrigs og sikkerhedspolitiske interesser statsministeren nævner konkret sjældne jordarter derfor må statsministerens udtalelser opfattes på den måde at der kan være råstoffer som det er strategisk vigtigt for danmark eller rigsfællesskabets allierede at få adgang til grundet manglende udbud på verdensmarkedet det anser jeg som en oplagt måde at styrke hinanden på

også nødt til at understrege at fastsættelsen af råstoffernes pris måske efter markedspriser har grønland aftalt med europa kommissionen allerede tilbage i to tusind og tolv og alt andet ville være dybt urimeligt over for de mineselskaber

vi har mange grænsehindringer i rigsfællesskabet som

sat særlig fokus på

mange af de grænsehindringer vi ser i rigsfællesskabet er forældede og absurde og trænger til at blive fjernet således at vi har et rigsfællesskab

møder hinanden med stor forståelse for hinandens forskelligheder

siden indførelsen af hjemmestyret i nitten ni og halvfjerds har vi fra grønlands side satset meget

vores uddannelse inden grønland hjemtog

der kun et par uddannelsessteder i grønland

rigtig mange uddannelsessteder og aldrig nogen sinde har vi uddannet så mange gode kræfter som nu men vi har lang vej endnu som befolkning

at skabe en fuld vifte af universitetsuddannelser men når unge rejser ud i verden herunder til danmark for at uddanne sig er der en risiko for at de af forskellige grunde ikke vender tilbage det er meget få af dem der ikke vender tilbage og vi har brug for hver eneste person til at arbejde for os grønland har et

potentiale men det er ikke alle muligheder der er lige synlige statsministeren redegør for nogle af de erhvervsmuligheder som grønland forsøger at udvikle på nationalt niveau for eksempel minedrift

turistinfrastruktur men jeg deler faktisk statsministerens opfattelse af vigtigheden af det private initiativ

mange opgaver i grønland som er underlagt direkte dansk ansvar

retsvæsensområdet som har meget ringe

der bliver ikke udvist lige prioritering og ligeværdighed her snakker vi om mange bygder uden retssikkerhed landbetjente eller

at rette henvendelse til en tilstand jeg ikke mener

grønlændere bør inddrages mest muligt i den fælles ansvarsvaretagelse forsvarets rekrutteringsindsats i grønland er et godt eksempel på hvordan grønlænderne kan inddrages mere i opgaveløsningen et andet område kunne være siriuspatruljen i dag er det et krav at man har været værnepligtig for at kunne blive optaget i siriuspatruljen men grønlændere er ikke omfattet af værnepligten uddannelsen er opbygget

blandt andet at køre og bygge hundeslæder og overleve i grønland det kunne måske være en idé at tilpasse forløbet sådan at grønlandske ansøgeres forudgående kunnen

slædekørsel og overlevelse i de arktiske egne kunne inddrages

stedet fokusere på forsvarets træning som grønlandske ansøgere normalt ikke

eget land statsministeren siger i redegørelsen at regeringen stiller sig positivt positivt over for det grønlandske og færøske ønske om at arbejde med selvstændige forfatninger inden for grundlovens rammer den holdning vil jeg meget gerne kvittere for her til slut det viser en forståelse for at vi på et tidspunkt kan blive tre selvstændige lande tre lande tre lande der kan vælge at gå hver til sit eller frit vælge at fortsætte i fællesskab hvis det giver mening at vi i grønland ønsker selvstændighed i form af free association betyder netop at vi fortsat kan indgå i et fællesskab

det vil være en ligeværdig form for fællesskab hvor vi hele tiden fokuserer på

internationalt set er at kun halvdelen af en ungdomsårgang får

en og tres procent af de seksten til atten årige i grønland er uden for uddannelsessystemet og at

i dag grønlandske læger og jurister og

år cirka halvtreds nye lærere

hvis man sætter fokus på hvad grønland har formået

etablere og opnå inden for de sidste fem og tredive

den tid hvor danmark havde ansvaret for uddannelse i grønland og jeg vil mene at det er en succeshistorie i

blive færdige hvert år som vi gør i dag

rigtig stolte af men vi har langtfra nået målet og vi synes

vi har gjort det godt nok med at få flere med

vil jeg sige at jeg er stolt over at jeg lever i et land hvor det samlede naalakkersuisut og inatsisartut står bag

at fremme uddannelserne så meget som vi nu kan med

mellemledere og topledere i grønland

på de poster modsat for eksempel på færøerne hvor situationen er en ganske anden

være noget fundamentalt galt

den forskel på på færøerne og grønland

det samme befolkningstal men hvor der er en afgrundsdyb forskel på hvordan uddannelsessystemet

når vi i grønland via vores finanslov afsætter så

hvert evige eneste år vil vi også meget gerne se nogle rapporter så ofte som vi kan så

det er helt naturligt for en regering og for et

fremkommer med rapporter således at man hele tiden kan vurdere de indsatser

vi for hvert eneste år afsætter endnu flere midler

nok til vores egne unge og etablerer uddannelsesmuligheder i grønland mest muligt således at de ikke behøver at forlade landet

egne krav er så noget andet men jeg vil sige at det at fremme uddannelsesniveauet i grønland ikke bare er et politisk ansvar det er lige så meget

meget stort frafald i de grønlandske uddannelsesinstitutioner konstant har politisk fokus på at sikre forskellige initiativer der skal være med til

således at rigsfællesskabet får en win win situation ud af det her men hvis interessen udebliver

er det også vigtigt for grønland at pointere over for rigsfællesskabet at andre lande har interesse i udvinding af mineralske råstoffer i grønland

investere i grønland det er pointen med hele situationen

ser på langsigtede fælles løsninger der kan være til gavn for rigsfællesskabet også efter en tid hvor grønland

beklager ordføreren at man ikke som grønlænder kan være med

jeg har et spørgsmål til ordføreren som lyder

for at fremme investeringer i grønland i rigsfællesskabet

at rigsfællesskabet er i forandring

i den sammenhæng nævnte jeg også

hvis bare jeg kunne sige det på en festlig måde men det kan jeg altså ikke det har været negligeret i så mange år

have en mulighed for at være stærke sammen i fællesskab så er ligeværdighed og medinddragelse og og samarbejde nøgleordene sådan som

det er to og tredive sagsområder som danmark har ansvaret for og som trænger til at blive set lidt

og færøerne i særdeleshed i eu ordføreren nævnte også at

grønland helst ikke vil indgå aftaler med andre medmindre grønland har økonomisk

sæde i fn under ecosoc economic

med økonomi at gøre det drejer sig om et folk og dets rettigheder vi arbejder

arktisk råd vi er der ikke for at hente midler derfra vi er der for at sikre at den arktiske befolknings stemme bliver hørt og ikke bare bliver repræsenteret af staterne alene i den sammenhæng vil

med andre lande på allerede hjemtagne sagsområder som fiskeri og vi laver fiskeriaftaler med andre lande så vores samarbejde med andre lande er ikke bare baseret på

det er baseret på indflydelse medinddragelse og bidrag til

regeringen været med til at sætte et positivt og optimistisk præg på omgivelserne for første gang siden finanskrisen budgetteres der med overskud på

trods for at finansloven indeholdt skattelettelser for folk med lavere indkomst

fra danmark er blevet fastfrosset lakseopdrætten og det pelagiske fiskeri går godt og der er gang i byggeriet over det ganske

færøerne blev også et mere rummeligt sted da lagtinget stemte for en modernisering af loven om borgerlig vielse så også par af samme køn kan blive gift på færøerne loven træder i kraft så snart folketinget har stemt for en modificering af ægteskabslovgivningen der er taget hul på hjemtagelse

hjemtaget og der er en dialog i gang om overtagelse af dele af luftfartsområdet til efteråret

tages det store nye gymnasium i thorshavn i brug og man har sat gang i en tiltrængt udbygning

i thorshavn optimismen kan direkte aflæses i befolkningsvæksten som var på en

selvfølgelig er vi meget glade for at vi nu er nået op på knap niogfyrretusinde og firehundrede sjæle for første gang i historien i april var det niogfyrretusinde

fortsætter vi med den hastighed

hundrede tusinde til maj næste år

det er også sammensætningen da væksten blandt de unge indhenter væksten blandt de

det kunne tyde på at vi har fat i en tilgang som kan imødegå dommedagsprofetier om at de unge

de enorme udfordringer det vil medføre selvfølgelig har det her noget med de økonomiske konjunkturer at gøre det går jo fremad og opad i færøsk økonomi

vilje til at udvikle det færøske samfund

et selvstændigt samfund som vil stå på egne ben politisk og tage ansvar for kommende generationers velfærd vi knokler for at opnå en selvbærende økonomi der bygger på at vi udnytter havets ressourcer på en bæredygtig måde biologisk økonomisk og socialt og vi vil sikre både erhvervsmæssig dynamik og samfundsmæssige interesser i processen

også om et samfund som løbende investerer i habil uddannelse

og omsorg for dem der har særlig brug for den og ikke mindst et samfund som forstår

at værdsætte traditionelle værdier og omfavner moderniteten vi behøver en fokuseret og energisk indsats der konstant forbedrer vores odds for

som en kommission udarbejder oplæg til som forventes offentliggjort når lagtinget sætter

så er der også en pensionsreform på vej

opgave at administrere offentlige lån og likviditet

skal også forestå analyse og rapportering om færøsk økonomi med særligt henblik på finansielle risici og den finansielle sektor den skal også etablere et makrofinansielt tilsyn der svarer til det systemiske risikoråd i

støtter fuldt op om initiativet som kan reducere risici og øge holdbarheden

en stærkt sammenhængskraft

sammenhængskraften

beslutning om folkeafstemningen forventes afholdt i efteråret to tusind og sytten det her er en uhyre vigtig demokratisk proces for det færøske samfund så jeg mener at det færøske lagting og det færøske folk

beslutningen uden nogen indblanding

jeg forstår

udtrykte mistillid til det færøske demokratis evne til at

jeg synes det er utidig indblanding når statsministeren gang på gang mistænkeliggør motiverne og forlanger en skelnen mellem

en forfatning inden for rigsfællesskabet

om styrkelse af fundamentet for den færøske nation som jeg mener det færøske

et senere tidspunkt beslutter sig for løsrivelse tager man stilling til om det

en anderledes forfatning end den som man nu ønsker gennemført derfor er

også glad for enhedslistens og

fordi man ikke anser den for hensigtsmæssig anno to tusind og seksten

forlod rigsfællesskabet i handelsmæssig forstand og gik ind i det europæiske fællesmarked

er en del af eu handelspolitisk

med begrænsede muligheder

også en centraliseret fiskeripolitik så færøerne har siden fiskerigrænserne blev udvidet til to hundrede sømil i nitten syv og halvfjerds pådraget sig ansvaret for sin egen færøske fiskeripolitik mens

af denne danske selvbestemmelsesret har blandt andet resulteret i

deltog i en boykot af færøsk eksport

sine havne for færøsk eksport af pelagiske fiskeprodukter for ganske kort

parti for vores modpart når der opstår en lignende konflikt igen jeg håber at

medlemmer af dette høje ting forstår

om at få kontrol med selvstændige udenrigspolitiske redskaber så vi er

at forsvare vores interesser med de samme internationalt anerkendte våben

justitsministeriet og statsministeriet har igennem tiderne konsekvent argumenteret med at det danske kongerige er en enhedsstat hvor der ifølge grundloven ikke er plads til for eksempel udenrigspolitiske indrømmelser

en grundliggende fælles identitet som netop ikke foreligger uanset om man definerer identiteten sprogligt

rigsdele som er grundlæggende forskellige med hensyn til sprog kultur klima og livsmønster

og stort set alle markante resultater i det færøske samfund er

har overdraget en stor del af sin selvbestemmelse til eu og i øvrigt indrettet den tilbageværende lovgivning så den i størst mulig grad harmonerer med eu

en fælles historie

gensidige politiske og økonomiske interesser og

positivt overrasket over flere spændende og

samme retning jeg vil gerne medvirke til at vi får en mere moderne og tidssvarende debat om

politiske samarbejde

er vores største udfordringer internt hvordan tænker vi europa og arktis ind i det

man i det hele taget behandle udenrigspolitik for

for fællesskabet jeg går selv ind for fuld

selvstændighed men skal der være

må det nødvendigvis handle om en føderativ konstruktion mellem jævnbyrdige og suveræne parter a

en free association eller personaleunionmodel det er muligt at

og så må vi tage den derfra

jeg vil gerne bidrage til at finde en fælles forståelse for den nødvendige tilgang hen imod selvstændighed og hvordan

altså en lang tradition

militære handlinger og heller ikke

i militære konflikter det går helt tilbage til nitten

eller i hvert fald inddrages i beslutninger som handler om at skulle ud i militære aktioner af den ene eller den anden art

af egne personlige årsager vælger at gøre det

er svært at forholde sig til færøerne har desværre også været

grindefangsten og jeg må sige at der vil dansk folkeparti altid stå på

kultur men jeg

lave krigshandlinger eller på anden vis deltage i det

siger at ordføreren personligt meget gerne så sig løsrevet

er man nødt til at tegne sig ud i verdensbilledet som en selvstændig nation med alt det det indebærer en udenrigspolitik og eksempelvis

er man vel næsten nødt til at have og så kræver det vel også

den anden part det har ikke noget med det at gøre

drejer sig om at tage ansvar for sig selv og tage ansvar for alle de problemstillinger man nu måtte stå over for men også bruge det potentiale ens eget land har til et et videre arbejde jeg synes også

at se tingene på fordi det er tre forskellige kulturer tre forskellige sprog tre forskellige prioriteringer og et stærkt rigsfællesskab

ordføreren hvad ser i som den største trussel

en gammel retorik som er opfundet for at holde fast i alle de dele der nu engang tilhørte det danske

der har været flere flere ordførertaler som har ledt til at man skal have en mere åben dialog der tager udgangspunkt i hvor

i dag i to tusind og seksten ikke

hvad enhedsstatstænkningen sagde for hundrede år siden eller halvtreds år siden hvor er det vi forestiller os

vi skal være om femten år om tyve år tredive år og det er ikke kun os det er grønland og det er også

andre dele af rigsfællesskabet grønland har aldrig været i krig og vi har bestemt ikke tænkt os

starte på det men når man er et rigsfællesskab har man forpligtelser over for hinanden og se på hinandens

ordføreren nævnte lidt i retning af inddragelse og medbestemmelse på spørgsmål som har med rigsfællesskabet at gøre trods vi ikke har militær trods vi ikke har værnepligt trods vi ikke har det der skal til for at gå i krig men vi er alligevel medinddraget og medindbundet

at folketinget med denne vedtægt siger at fámjinerklæringen som bestemmer at færøerne skal inddrages i alle udenrigspolitiske forhold der har betydning for færøerne skal tages alvorligt implementeres for det andet er det vigtigt at folketinget anerkender færøernes ret til egen forfatning uden at kræve at den skal ligge inden for grundlovens rammer rammer det må jeg lige sige lidt om

den regulerer de politiske institutioner på færøerne på samme måde som grundloven regulerer disse institutioner i danmark det er der behov for

er tale om to forskellige politiske systemer og grundloven siger som bekendt intet om færøernes politiske system nu er der behov for at

forfatning udbygges så den bedre beskriver færøernes reelle stilling

i rigsfællesskabet samt nedfælder den holdning som formentlig over halvfems procent af befolkningen deler nemlig at det færøske folk er landets øverste myndighed det siger grundloven ikke og derfor er det

for mig at der i forslaget ikke står

forfatningen skal skal ligge inden for grundlovens rammer men inden for rigsfællesskabets rammer for rigsfællesskabet er for mig langt større og langt rummeligere end grundloven grundloven er for os en delmængde af rigsfællesskabet

på færøerne har egen lovgivningsmagt eget skattesystem egne udenrigspolitiske relationer osv

uanset hvordan man vender og drejer det få det til at grundloven beskriver rigsfællesskabet eller rammen om det grundloven siger intet om rigsfællesskabet ikke et ord alligevel har regeringens embedsværk med både mulige og umulige krumspring og fortolkninger fortolkninger på den ene side forsøgt at gøre grundloven langt større og videre end den er og på den anden side søgt at krympe virkeligheden således at den kan klemmes ned i grundloven men der er tale om et konglomerat en sammensætning af ikkesammensætlige elementer rent teoretisk har det kunnet lade sig gøre fordi man har bevæget sig ud i den her science fictionagtige form for juridisk fortolkning

at danmark er den enhedsstat som grundloven beskriver for når eu iværksatte alvorlige sanktioner imod færøerne med den begrundelse

så var det en formel anerkendelse af at selv om vi udgør et og samme kongerige så er færøerne

hver sin størrelse

en del af en enhedsstat

svare til at en domstol dømte en persons ene arm

enten bliver hele personen dømt

han ikke dømt i dette tilfælde blev situationen endnu mere absurd af det faktum at danmark som en del af eu blev nødt til at være med til sanktionerne og en enhedsstat kan altså ikke iværksætte folkeretligt begrundede sanktioner mod en del af sig selv for at bruge billedet fra før en dommer kan ikke dømme sin egen arm til fængsel det går ikke

er to forskellige lande som er i et tæt og meget velfungerende frugtbart fællesskab som vi kalder

politisk forståelse det rent juridiske indhold skifter fra tid til anden de færøske partiledere mødes i dag for at tale om hvordan forfatningsarbejdet kan lægges til rette og det er mit partis klare holdning at det skal ligge inden for rigsfællesskabets rammer

også i hele riget men på visse områder er færøerne vokset ud over dens rammer at sige noget andet

justitsministeriets embedsmænd som har eneret til at fortolke grundloven for dermed siger han også at det er justitsministeriets embedsmænd som som suverænt bestemmer hvad vi kan og

kan politisk historien viser at det er når politikerne har taget sagen i egne hænder og tilsidesat de betonagtige fortolkninger af grundloven at rigsfællesskabet er vokset og blevet stærkere

opbakning til det eller ej

og fjorten besluttede et enigt folketing at der skulle arbejdes systematisk for at fjerne grænsehindringer inden for rigsfællesskabet vi har siden i fællesskab lavet

i kongeriget og fire nordiske

der er to der er på trapperne det er for lidt efter to år men jeg tror vi får

det vigtigste er at vi får en ordning der gør

på færøerne kan få tildelt administrative cpr numre mens man bor på færøerne

næsten pinligt så så er vi ofre for vores egne systemer jeg kvitterer for at regeringen arbejder for for at få de her hindringer fjernet når det gælder arktis

at være med i den rapport som blev udarbejdet taksøe rapporten det synes jeg var uheldigt men det skyldtes delvis at indbydelsen kom lige efter det færøske valg

synes rapporten på skift at tage udgangspunkt i to størrelser danmark og rigsfællesskabet

betegnelse der anvendes bestemmes af hvad der tales om når man vender næsen mod syd hedder det danmark når man vender

som jeg sagde danmark og rigsfællesskabet er to størrelser

at delmængden danmark og helheden fællesskabet har det hele tilfælles og der tales om rigsfællesskabets fælles interesser i nord som om det var en selvfølge men interesserne er

de samme som både makrelstriden og det at vi eksporterer til rusland nu mens danmark ikke kan jo klart viser

samtidig forskellige størrelser med

det er en udfordring som ikke nævnes i rapporten det undrer mig også at aftalen fra to tusind og fem

om færøernes inddragelse i udenrigspolitikken ikke nævnes men så er det

ved sin vedtagelse klart tilkendegiver at den skal håndhæves

oftest store fælles interesser i arktis kan en plus en plus en give mere end tre hvis grønlands enorme størrelse færøernes placering på en af

verdens kommende vigtigste sejlruter

miljøbeskyttelse i arktis som de fem nordiske statsministre sammen med barack obama udsendte efter mødet i washington for en uge siden

om at statsministrene skulle støtte ideen om at oprette store reservater i arktis at der skulle være totalfredet for fiskeri og anden økonomisk aktivitet men jeg har forstået at blandt andet danmarks statsminister

sagde nej til at dette kom med i aftalen og jeg noterede mig at han efterfølgende på et pressemøde sagde vi skal passe på arktis men vi skal også vide at der er en interesse for kommerciel aktivitet tak for det det er meget vigtigt og jeg tager det som et udtryk for at de nordatlantiske interesser er bestemmende i den den her sammenhæng de retningslinjer der i disse år lægges for fremtiden i den del af verden må aldrig styres af lande og organisationer som i stedet for en bæredygtig udvikling har som mål

være nogen udvikling og det er der klart en fare for det så vi i

det var en hvalfangstorganisation men så kom alle mulige interesser med som intet havde med hvalfangst at gøre og det endte med at blive en en

præcis samme ret til udvikling som alle andre og ingen har større interesse i at al aktivitet skal følge meget stærke miljømæssige regler der skal investeres i arktis blandt andet netop for at sikre fred sikkerhed og miljøbeskyttelse

det er klart i både danmarks færøernes og grønlands interesse det fremgår også af det forslag som bliver vedtaget i dag og det er også en af grundene til at det bliver et ja fra mig

for en fin redegørelse og tak til de mange gode inspirerende ordførertaler

også gjorde rede for i min første besvarelse

også meget tilfreds med at man

i den her debat jo kan konkludere at der er meget bred opbakning til

vedtagelse som man

regeringens linje der er

et tilsagn om at vi fra dansk side ønsker

bidrage aktivt også med henblik på at fremme investeringer på kommercielle vilkår og

og og har jo blandt andet på forskellig vis også berørt de økonomiske udfordringer som tegner sig

langsigtet perspektiv der er grund til at glæde sig over at realøkonomien har det godt på færøerne

statsbudgettet for ganske nylig kom der et revideret regnskab for den grønlandske landskasse der også viser en betydelig budgetforbedring

og andre ting og kan jo derfor ikke skjule at der at der er langsigtede udfordringer og de har været vendt forskellige ordførere

inde på det og og det der vel er vigtigt at få slået fast her

er at ansvaret jo ligger på færøerne og

de nordatlantiske indlæg at få et yderligere indblik jeg havde også

jeg kom i hvad der er af initiativer i så henseende

det færøske arbejde med en pensionsreform og jeg vil bare her endnu en gang tilkendegive at

den danske regering jo er indstillet på at samarbejde og hjælpe rent administrativt i forhold til de reformer som man har under

og i i grønland hvis der er et

ønske om det

der kan være en merværdi ved at være i et fællesskab med hinanden

vi kan trække på hinandens erfaringer og der er i hvert fald helt klart

i grønland og på færøerne det er der så i øvrigt også i danmark og det skal vi vende tilbage til ved en

det her spørgsmål om investeringer

og infrastrukturinvesteringer særlig i relation til grønland har jo også været rejst og der har været forskellige tanker det mest vidtgående jo i virkeligheden det der er dækket af det forslag til vedtagelse som herre søren espersen har

i og med at den grønlandske økonomi jo er et grønlandsk ansvar

det derfra at initiativerne skal udspringe og vi har ikke modtaget noget forslag fra grønlands side om en fælles udviklingsfond eller eller andet

med med landsstyret

meget klart tilkendegivet ved rigsmødet og ved andre lejligheder at vi naturligvis til enhver tid vil være åbne for henvendelser vi får men det er bare vigtigt at få sagt at tingene skal tages i den rigtige rækkefølge det kræver som nævnt først og fremmest politisk handling i grønland at løse de økonomiske udfordringer ved siden af den dagsordenen der handler om nødvendige strukturreformer så er der en dimension der handler om at skabe rammevilkår for fremtidig vækst og velstand og hvis et dansk grønlandsk grønlandsk dansk samarbejde kan bidrage til det

drøfte det men det må som sagt være grønland der har serveretten og den har man i hvert fald ikke til dato

det hviler jo på at der er en fælles vilje til at være i det og vil man forlade det

inden for rammerne af rigsfællesskabet

er der jo mulighed for og

selvbestemmelse og har man et behov for at udtrykke det i en forfatning så respekt for det men jeg er nødt til at insistere på at der må være åbenhed om hvad formålet er med det man gør derfor vil

i mit første indlæg og hvad jeg også har sagt på rigsmøder og andre steder

har den naturlige forventning at man inden man tyer til afstemninger har en dialog

danske regering det må være i en fælles interesse

sikre at en forfatning der kommer til afstemning kan indpasses med de fælles spilleregler vi har i rigsfællesskabet

udtrykke nogen som helst mistillid selv om herre magni arge forsøgte at lægge mig det i munden

meget stærkt optaget af at det lykkes

i mål med forfatningsarbejdet på en positiv måde

det færøske og det grønlandske ønske om at

øget indflydelse og synlighed i i udenrigspolitikken det forstår jeg godt jeg vil blot i al stilfærdighed gentage det jeg også tidligere har gjort opmærksom på nemlig at den konstruktion vi har på udenrigsområdet efter grundloven indebærer at vi taler med én stemme hvilket forudsætter tæt praktisk samarbejde og koordination

rigsfællesskabet villighed til at finde

også sige til fru aleqa hammond at beskrivelsen af at grønland har udenrigskompetencen på overtagne sagsområder ikke

gengivelse af tingene grønland kan bruge fuldmagtsordning til at forhandle og indgå folkeretlige aftaler på rigets vegne på overtagne områder og det er noget ganske

jo derfor at omdrejningspunktet for en pragmatisk drøftelse af de her ting er

hvor vi har iværksat et arbejde for at se på hvordan vi rent praktisk kan udvikle de modeller så de bliver endnu mere hensigtsmæssige så har uran været nævnt

og jeg vil bare sige at beslutningen om at ophæve nultoleranceprincippet

rent grønlandsk anliggende for os har det været vigtigt i respekt for det så at få etableret det konkrete samarbejde der gør at grønland kan fortsætte sine bestræbelser udvikle sin minedrift og det har vi gjort med det aftalekompleks der er faldet på plads

det kan jeg sige med sikkerhed fordi jeg blandt andet havde mulighed for at vende det med direktøren for det internationale

set respekt om den måde det er håndteret på det sikrer at vi overholder vores internationale forpligtelser

spørgsmål til de to lovforslag

i proces i øjeblikket det vil jeg henvise til erhvervs og vækstministeren og udenrigsministeren for at få en besvarelse af der kører en almindelig lovgivningsproces her

en ting jeg også gerne lige ville runde

det spørgsmål der har været om grønlands eksport af sælprodukter som også har været rejst her i dag og hvor

regeringen har stor forståelse for sælfangstens betydning i grønland

også refereret til det at sikre at inuitundtagelsen fastholdes

grønlands ret til at eksportere sælprodukter til eu er sikret det lykkedes også at få ind i forordningen at eu er forpligtet til at øge informationen om grønlands ret til sæleksport

og selv om der jo altså finder en informationsindsats sted som man måske også kan spore de første resultater af

er det klart at der er lang vej igen

genetableret respekten omkring de grønlandske produkter her op imod

under besøget i grønland tidligere på ugen nu er det jo kommissionen og ikke rådet der har en handlepligt her men derfor er

vil følge op

grønland men altså uden at være den store formalist er jeg også nødt til at få understreget at i forhold til anvendelse af militære

er det reguleret i grundloven at vi forud for sådanne beslutninger rådfører os med

de nordatlantiske mandater som er fuldt ligestillede mandater med alle andre

indflydelse så man er nødt til at lave en eller anden form for distinktion mellem det der også fremgår af de aftaler vi har indgået og som der er refereret til vedtagelse i de situationer hvor

særlig interesse for færøerne og grønland og de situationer hvor man må sige at det

nogen særlig interesse det rækker ikke videre for færøerne og grønland end det gør for resten af danmark

det er vel også vigtigt at have med i forhold til den diskussion der så har været omkring inddragelsen af de nordatlantiske medlemmer i forsvarsforhandlingerne herre

søren espersen har også været inde på det

på en værnepligt den gælder ikke i grønland den gælder ikke på færøerne men det siger sig selv at der i hvert fald

drøftes og som reguleres på forsvarsministerens område som altså har stor relevans i forhold til færøerne

taksøe som også kommer til at danne grundlag for at regeringen her inden længe vil komme med

det er meget meget naturligt at forsvarsministeren i forbindelse med forberedelse af de kommende forhandlinger på forsvarets område drøfter de her særlige nordatlantiske perspektiver med de nordatlantiske folketingsmedlemmer men et forsvarsforlig som sådan

spænder jo meget bredt altså det spænder fra internationale operationer til anskaffelse af nyt

til forsvaret og hjemmeværnet hvor arktis altså kun udgør

en en mindre del og det er vel også det der betinger at der i hvert fald ikke har været tradition for at de nordatlantiske medlemmer inddrages i forsvarsforhandlingerne helt bredt endsige indgår i en forligskreds fru aleqa hammond nævnte rigsrevisionens kritik fra september to tusind og tretten af beredskabet i grønland

fik den første januar to tusind og fjorten overdraget ansvaret for sø og

i grønland search and rescue beredskabet det skete for at forenkle og styrke beredskabet

oprettet et fælles redningscenter ved arktisk kommando i nuuk som koordinerer både sø

og som er tilført uddannelsesmæssige kompetencer vedrørende havmiljøopgaven og det er en forventning at

miljø og fødevareministeren vil fremsætte forslag om en ny havmiljølov for grønland formentlig i

to tusind og og seksten så det er ikke korrekt at der ikke er sket noget i forhold til rigsrevisionens beretning for to tusind og tolv

jeg vil lade min bemærkninger i første række hvile ved

i dag hvor vi har drøftet nogle aktuelle udfordringer som vi har i vores rigsfællesskab en debat

stort engagement som jeg gerne vil kvittere for derfor ser jeg også frem til det videre arbejde med at styrke og udvikle

op som ét emne men i princippet kunne man sige at der også var andre emner der var oplagte men hvis vi nu kigger på

må have tillid til at de nordatlantiske folketingsmedlemmer også forstår deres rolle i forhold til at indgå i

så jeg håber stadig væk at der er en åbning over for at

måske ikke har haft så meget fokus er her grænsehindringer som der er internt i rigsfællesskabet det er jo sådan at der er en række hindringer internt i vores eget fællesskab mellem landene

med nordatlantiske medlemmer under former

jo som spejlbillede på den diskussion der også er om hvad grønland

til den del af rigsfællesskabet der hedder danmark og som finansierer nogle af de omkostninger vi regulerer ved lovgivning hernede

sætte sin egen grænse for hvad man hvad man vil deltage i det

jeg kan afgøre jeg vil bare sige at allerede tilbage fra det regeringsgrundlag vi formulerede sidste sommer og det har fru aaja

jo også kvitteret for over for mig før har vi ligesom tilkendegivet et ønske om at have en en åben samarbejdsform jeg har også tilkendegivet at finansministeren i forbindelse med finanslovsforhandlingerne og andet i et omfang som man ikke har set det historisk vil konsultere de nordatlantiske medlemmer og så må man jo se

i bestemte aftalekomplekser

hvert fald i dag ønsket at understrege at i forhold til den del af

og forberedelsen af dem som har den særlige nordatlantiske dimension synes jeg helt naturligt at der finder en dialog sted mellem forsvarsministeren og de nordatlantiske

i forligsforhandlinger fremadrettet nu er det jo også sådan at at der bliver flere og flere grønlændere

vi har mere end sekstentusind grønlændere som bor i danmark ser vi på en lang række af de seneste rapporter der er kommet så ved vi at omkring firs procent af de grønlændere som er i danmark er velfungerende

bidrager til samfundet og er en ressource for det danske samfund

til statsministeren hvor jeg har lyttet på at han har haft en refleksion over

grænsen for hvilke beslutninger

at være med i her i forhold til at der er en selvstændighedstrang på færøerne og at der i øvrigt også er en situation hvor hvor de færøske skattepenge anvendes via lagtinget og ikke via folketinget så hvis vi har misforstået

jeg har den tilgang til arbejdet her at alle sidder på et fuldstændig ligeværdigt

er det også reguleret i grundloven og at aftaler

ligesom statuere at alle skal være med men man skal heller ikke lukke nogen døre for det måtte

om grænsehindringer som der også blev spurgt til

afsluttet som afdækker de hindringer vi har og nu handler det

set at lægge energi i at få fjernet de grænsehindringer som vi selv gensidigt har været med til at sætte op

den lovgivning vi har lavet i vores egne rammer

en mulighed for at grønland på hjemtagne områder kan binde os det er jo sådan

sådan set ikke noget hokuspokus ved og den

taksøerapporten danmark bliver en arktisk stormagt

ikke nævnt med et eneste ord jeg vil gerne spørge statsministeren

fremtidig stormagtspolitik

fra dansk side kommer til at

inddrage også grønlandske interesser

med en delt stol sådan at rigsfællesskabet

det er jo også vores vores tanke at gøre det fremadrettet så jeg ser jo ikke nogen som helst konflikt mellem det forhold at rigsfællesskabet består

danmark færøerne og grønland hvorved vi altså rent territorialt

det skal vi så udøve og der skal vi jo sørge for at få

det sker på to dimensioner det sker ved at nordatlanten er direkte repræsenteret

og dermed kan søge indflydelse på hvad det er for en udenrigspolitik vi formulerer

i øvrigt også har en dialog med

den danske regerings side hele tiden er lidt bagstræberisk og og kigger ned i historien halvfjerds år tilbage i tiden for at holde fast i noget der har været i stedet for at se på at nu må færøerne få lov til at se på tingene anno to tusind og seksten det er ligesom med forhandlingerne der var i nitten seks og fyrre efter krigen hvor den

regering ville have at man tog udgangspunkt

det er selvfølgelig fordi det giver en større magt over tingene hvis man

sådan et gammelt udgangspunkt jeg tror at man skal have tillid til at hvis i ikke mener at

for en løsrivelse i form af en

så jeg synes bare at man skal lade færøerne

jeg bare sige at det er meget svært at få adgang til udenrigspolitisk nævn og jeg tror at det vil

den stilfærdige forventning at det er i en eller anden form for dialogbaseret proces så der er åbenhed

af det arbejde man sidder med i øvrigt også måske for helt simpelt at undgå nogle

det står i hvert fald i kontrast til det der var

seks og fyrre afstemningen som jo derfor så heller ikke blev

historie jeg vil ikke

hviler på mistillid det hviler på et ønske om at få klarhed fordi det at være i rigsfællesskabet jo skaber

gensidige pligter og rettigheder ved siden af det

er der territorialforsvaret og en række andre ting og der skal være klarhed over om det man sidder med og det man vedtager rent folkeretligt pludselig sætter færøerne et helt andet sted end end det der ligesom er tænkt i den konstruktion vi i fællesskab har ansvaret for at forvalte og fortolke nemlig det der er rammet ind af grundloven derfor

forventning om at inden man kommer til det tidspunkt hvor man sender noget forfatningsudkast til folkeafstemning så har man en dialog med

på trods af at vi selvfølgelig skal sikre at eu lever op til den forpligtelse som jeg mener eu har så er der også tale om en sag vi lidt er nødt til at tage os

forskellige god indspil til hvordan man kunne bruge de danske ambassader jeg er meget pragmatisk

at slå et slag for grønlandske og færøske produkter

sted hvor vi ved siden af at gå og presse på i

hvad vi selv kan gøre for at genskabe

en geografisk og infrastrukturel udfordring i grønland som man ikke kender på færøerne eller herhjemme

i llimanaq den anden dag

skal lave skole for kun seks børn i en bygd hvor sejltiden til den nærmeste store by er halvanden time

det danske retsvæsen også opmærksomme på skal vi prøve

nye og mere fleksible veje til at få løst

dertil kommer det faldende medlemstal som også nævnes og jeg kan fortælle at er det seks og halvfjerds

af danskerne som er medlem og dåbsprocenten er to og tres

en række opgaver som har samfundsmæssig karakter og som kommer alle danskere til gode uanset religiøst tilhørsforhold jeg tænker på personregistrering

varetagelse af den fælles kulturarv drift af kirkegårde begravelsesvæsen og så videre disse opgaver skal under alle omstændigheder løses men det er ikke dem som finansieres via tilskud fra staten det er derimod fyrre procent af præstelønningerne

at liberal alliance

dette forslag danmark er som bekendt et kristent land og jeg noterer mig at forslaget ikke vil gøre op med grundlovens § fire som fastslår at den evangelisk lutherske kirke er den danske folkekirke

jeg skal ikke lægge skjul på at mit parti også tidligere har gjort tilløb til at få omlagt statens tilskud til folkekirken til et bloktilskud der stod således i den sidste anders fogh regerings regeringsgrundlag

hensyn til den brede opbakning bag folkekirkeordningen vil regeringen omlægge statens økonomiske støtte til folkekirken fra et tilskud til præstelønninger med videre til en støtte til de samfundsopgaver som folkekirken varetager fx inden for kirkegårdsdrift og vedligeholdelse af kirkebygningerne derfor skal støtten uden at ændre på den økonomiske byrdefordeling mellem staten og folkekirken omlægges til

afsnittet meget tydeligt

som en udløber af regeringsgrundlaget i to tusind og syv blev der nedsat et udvalg om bloktilskud som skulle gøre sig overvejelser om hvilke muligheder og modeller der kunne anvendes for bloktilskud er nemlig ikke så enkelt som det lyder hvilket jeg vil vende tilbage til udvalgets arbejde er sammenfattet i betænkning femten elleve som vil kunne danne grundlag for de beregninger som liberal alliance vil pålægge regeringen at fremlægge

dengang strandede forhandlingerne på uenighed om hvem der skulle modtage et bloktilskud udfordringen er i hovedsagen at de udgifter som folkekirken har

ligger lokalt i de enkelte sogne

sognene er jo meget centrale i folkekirkens ordning hvis et bloktilskud skal fordeles til to

hundrede sogne eller lidt mere eller til hundrede provstier godt og vel på retfærdig vis er der tale om en stor administrativ

skal vi undgå at vores gode intentioner om gennemsigtighed og forenkling i virkeligheden ender i

bureaukrati til skade for

skatteyderne folkekirken og samfundet så her skal vi passe på der er mange spørgsmål der skal afklares inden vi kan tage endelig stilling til om statens tilskud skal omlægges til et ikkeøremærket bloktilskud men vi mener i regeringen at det er en god idé at få belyst grundlaget og få fakta på bordet for eksempel er det relevant i den aktuelle debat med ateistisk

af præstelønningerne nogenlunde svarer til det som

vedligehold af kirkebygninger og så videre det er relevant at få det beregnet så på den baggrund

kan regeringen støtte forslaget om at fremlægge beregninger men jeg må samtidig understrege at regeringen ikke på nuværende tidspunkt kan tilkendegive om vi så også vil omlægge til bloktilskud og især

hvis man nu vil lade tilskuddet gå til kirkerne i stedet for så underkender underkender man fuldstændig det forhold

sognenes det er rammen for gudstjenester om søndagen og for kirkelige handlinger i løbet af ugen de her middelalderkirker der ligger herude er jo ikke bare

men nutidige kirkerum som danner rammen om den kristne forkyndelse hver eneste søndag så synes jeg godt nok at det er en selvmodsigelse at man vil støtte dem for at komme uden om at støtte præsterne

som havde været skilt heller ikke hvis de var blevet skilt for eksempel som resultat af vold i det parforhold de kom fra der kan man selvfølgelig sige

andre forkyndere fra andre religiøse trossamfund siger tåbelige ting men i det her tilfælde er der

cirka en millioner andre danskere ikke medlem af folkekirken

er ministeren ikke enig i at et sådan forslag her

løse den udfordring hvordan ser ministeren egentlig på at vi har præster som er offentligt ansatte som som har

dem som vil vie homoseksuelle og dem der ikke vil folketinget har altid gået rummelighedsvejen og det synes jeg minsandten vi skal vi skal blive ved med at gøre det er derfor vi har så høj en medlemsprocent

er tilhænger af

at folketinget bliver ved med

jeg tror at vi herinde er bedre til at løse konflikter og forhindre at man smider hinanden ud af folkekirken og at de hellige får for meget magt i kirken for som en tidligere statsminister sagde det var stauning

som heldigvis blev klaret af folketinget ved at de stridende parter kunne

sådan som gamle grundtvig sagde straks ved grundlovens

at tage den eventuelle videre diskussion ud fra så det er fuldstændig korrekt

mange hidsigpropper i folkekirken og hver eneste gang vi har folkekirken på dagsordenen her i folketingssalen

det skal tolkes snævert det er et spørgsmål om at tilvejebringe et grundlag for en yderligere diskussion hvor alle parter naturligvis står fuldstændig frit til at mene

på plads en der prædiker ekstremt det er blandt andet det vi får til gengæld for at at vi støtter

kirkeministeriet også har mulighed for at gå ind og sætte

præst på plads den mulighed ville man måske ikke have hvis

set den lange liste over hvem der har fradragsmulighed og den kan reguleres uden hensyn til det vi taler om her

der mange spørgsmål som er så lette at besvare når det gælder ændringer af folkekirken fordi det ganske enkelt er folketinget her

og i hvilket omfang vi skal have en ny struktur også tak for at den model

da også gerne kvittere for ministerens positive tilgang til det det er så ikke overraskende for

jo godt at ministeren har været pennefører for regeringsgrundlaget i to tusind og syv

jeg har selv været lidt skuffet over at man ikke nåede længere dengang jeg har faktisk rost den daværende regering rigtig mange gange i de foredrag jeg

papirer helt tilbage i to tusind og tre så så vi

er nogle stykker der har set på de forskellige muligheder

vi havde det også med i vores regeringsgrundlag i to tusind og elleve der gik vi så bare et skridt videre hvor vi

også sagde at der skulle kigges på en ny model en mere gennemsigtig model en ny organisation eller ny struktur som var mere forståelig for de mange mennesker der ikke forstår den opbygning folkekirken har i dag

ministeren og til forslagsstilleren at regnestykket jo ikke oprindelig er kreeret ud fra en procentdel til præstelønningerne

men det havde jo baggrund i at kirken havde afleveret en masse hektar jord og skov til staten og dermed havde præsterne mistet deres indtægtsgrundlag i stor stil og så var det en kompensation for det indtægtstab man havde haft ellers var kirken og præsterne gået konkurs på det tidspunkt

også på tide nu her hundrede år efter at det regnestykke og den handel er lavet

ser på hvordan regnestykket

en regnemodel og et regnestykke der har baggrund i hundrede års historie

meget opmærksom på at hvis der skal gås fra løntilskud til bloktilskud

ny driftsorganisation der skal modtage det vi skal have løst den gordiske knude som opstod med bloktilskudsrapporten nemlig at der ikke var en modtager siden er der jo kommet nogle budgetudvalg

først var meget uformelle nu er de lidt mere formelle

i høj grad lidt selvbestaltede der kunne vi godt tænke os at folkekirkens demokrati er mere inde over for selvfølgelig kan der laves en modtagermodel

næsten to tusind sogne

i forgårs så vi vil gerne som parti være med til at se på et regnestykke som er er status

være nogle andre ting så vi siger både ja

når den tid kommer men lad os se på regnemodellen

ser det regnestykke som nogle har lavet

og hvordan det hænger sammen så lad os få et regnestykke vi går til frisk og frejdigt og uden

hele tiden skal være obsternasig når der bliver diskuteret

man sådan af politisk korrekte grunde vil sige at nu

længere betale til præsterne fordi

på at der ydes statslige tilskud til præsterne

dele bidrager til den kristne forkyndelse altså

der ligger rundtom i landskabet til minde om en længst forgangen og svunden fortid kirkerne er først og fremmest levende kirkerum hvor der hver søndag holdes gudstjeneste hvor der holdes dåb hvor der holdes bryllupper begravelse med mere det vil sige at kirkerne er en del af den konkrete nutid

kristen forkyndelse i form af sakramenter

præsten og menigheden er dele af den kristne gudstjeneste dele af forkyndelsen

og guds ord så selvfølgelig er kirkerne nutid og de er så også

vidnesbyrd om vores fortid i den forstand at hovedparten af de smukke kvaderstenskirker er bygget fra det tolvte til det fjortende århundrede og ud over at det jo er en arkitektonisk bedrift uden sidestykke i danmarkshistorien

er kirkerne også åndelige aftryk af den kristne

de ligger der som monumenter over den tid og den kristning af danmark som fandt sted som en proces og i ryk men kirkerne er så også sognenes kirker de er menighedernes gudstjenesterum de danner rammen om en kristen forkyndelse her i danmark så derfor mener jeg simpelt hen at der ligger en falsk præmis

mener at man ved at omlægge statstilskuddet

med hensyn til præstelønninger eller folkekirke

danmark er et gammelt kristent land og folkekirken har ifølge grundloven en særstatus som gør at den understøttes af staten jeg synes også det er i sin orden at trossamfund uden for folkekirken nyder visse skattefordele

økonomisk redegørelse og afdækning af

hvordan folkekirken fungerer men jeg

skulle jeg tilslutte mig de hensigter der ligger i forslaget

jeg er ikke selv medlem af folkekirken jeg er ikke troende men jeg betaler over min skat til

kan ordføreren forstå at

læser om en folkekirkepræst som jeg altså er med til betale lønnen for og som ikke vil vie

er blevet skilt selv om kvinden for eksempel har været udsat for grov vold

mennesker der har den her slags

fordi man bibeholder nogle ordninger som man holder af og der er vi så bare i forhold til folkekirken i hvert fald af forskellig observans for jeg holder utrolig meget af folkekirkeordningen

set godt leve med at der er præster der mener noget andet end jeg gør ligesom jeg også godt kan leve med at der i folketinget er nogle mennesker der mener noget andet end jeg gør det synes jeg

christian langballe siger at han holder meget af folkekirken det gør jeg bestemt også og når herre christian langballe siger at det er en politisk korrekt holdning der bliver lagt frem her

i hvert fald en der har eksisteret i mange mange årtier jeg har den her tilgang til folkekirkens økonomi som er blevet grundlagt i mig for halvtreds år siden da min far selv var kirkeordfører i dette folketing

at man tænker økonomi i de her baner i folkekirken

en gang imellem man kan opregne tusind grunde til at afskaffe folkekirken og splitte forholdet mellem kirke og stat

helt med på den diskussion er jo stående og bliver ved med at være der

anden måde at gå uden om det der med

gør ikke mig noget at man støder dem men men så prøver man

dreje det over i at man

i stedet for skulle støtte nogle kirkerum

og nogle andre ting men på samme måde kan man jo sige

moskeer fordi vi lægger asfalt på vejene så man kan køre hen til de der moskeer og hvad ved jeg

afgørende at det lige præcis er på den her måde vi opfylder grundlovens paragraffer

synes jeg bare man går en lang omvej til at nå samme sted hen altså det er det

der bruges til forskellige ting samme åbenhed eller transparens støtter vi jo også

udøve de handlinger der foregår der

vi forholder os til præmissen for beslutningsforslaget

skal have forelagt nogle tal hvad der sker i det videre forløb er vi ikke afklaret om det må jo bero på tallet og en fælles forståelse og forhandling

her og nu understrege at det ikke er venstres opfattelse at der skal ske en adskillelse af kirke og stat at vi diskuterer tingene at vi får nye tal frem at vi

belyst nogle elementer tror jeg faktisk kan være til gavn

det danske samfund bygger på

for borgere som er medlem af folkekirken men også for

borgere der ikke er medlem af folkekirken derfor støtter

ser venstre egentlig på fænomenet kirkeskat altså det at vi har måske den eneste forening eller er det eneste trossamfund hvis indkomst stiger med den almindelige velstandsfremgang i samfundet vi har lige set at folkekirken har haft et ret betydeligt overskud i

ikke lidt pudsigt at have en institution et et trossamfund

blevet færre kunder i butikken men vokser alene i kraft af den almindelige velstandsstigning i samfundet fordi

medlem af andre foreninger hvor

at det har en begrænset effekt her men sigtet er jo

uhyre vigtigt men religionsfrihed omfatter også friheden fra religion altså for os der ikke er

§ otte og tres i grundloven slår jo også fast at ingen må tvinges til at yde bidrag til en anden gudsdyrkelse end den der er hans egen og hendes egen kunne man tilføje

de over en million andre danskere der ikke er medlem af folkekirken over vores skattebillet er med til at betale for

folkekirkens religiøse og forkyndende virksomhed idet fyrre procent af lønningerne til landets omkring

det synes en demokratisk udfordring der på en eller anden måde strider mod ånden i grundlovens § otte og tres det skaber også en anden udfordring som

oplevelse som som forleden uge hvor en nyansat ung præst på bornholm

længere kan

i den kristne kirke jeg synes det er reaktionært jeg synes det er sort

afstand fra det og det støder mig lad os nu sige at det var ligesom grimhøjmoskeen det er et trossamfund som er uafhængigt

er jeg altså desværre i det her tilfælde og det

igangsætte et arbejde med henblik på at få lavet en reform af folkekirkens økonomi sådan at ikkemedlemmer af

længere skal betale til forkyndelse

inden for folkekirken lønnen til præsterne oplagt men hvad med andre typer af aktiviteter i kirkeligt regi hvad er forkyndende

en lille smule i tvivl om det her med

skal vel netop øremærkes nogle særlige samfundsopgaver jeg så jo for eksempel gerne at civilregistreringen blev taget væk fra folkekirken og lagt over

sker en dag og hvordan kan det lade sig gøre hvis

forslag hen imod et mere sekulært samfund jeg synes at vi

oplever sådan en for mig at se lidt ærgerlig

vi har etniske mindretal hvor religionen religionen fylder mere end den gjorde for ti år siden og svaret på

sådan en slags kristen modoffensiv hvor vi pludselig skal skrive ind i vores regeringsgrundlag at vi

skridt i den retning at vise at vi faktisk mener det når vi siger at vi lever i et sekulært demokrati at vi mener det når vi siger at religion stat og politik skal holdes adskilt i enhedslisten vil vi jo som bekendt gerne endnu længere vi mener sådan set ikke at det bør være statens opgave at opkræve folkekirkens medlemskontingent

mærkeligt fænomen at det er et kontingent der vokser med samfundets økonomi

det med at være medlem af folkekirken blev en

men som sagt det forslag vi behandler i dag er hvis det munder ud i en reform et vigtigt skridt i den rigtige retning og derfor støtter vi det

mener ikke at det danske samfund er sekulært i i principiel forstand

jeg har enorm respekt for folkekirken og enorm respekt for for mennesker der er troende jeg synes bare det er rigtig vigtigt at vi adskiller stat og kirke jeg synes ikke det hører hjemme i et moderne sekulært samfund at det er sammenfiltret på den måde det er i dag

ordføreren påstår at der uden videre bare er en almindelig vækst i kirkeskatten det er

at der forhandles imellem provsti og kommune i forhold til hvor høj kirkeskatten skal være det vil sige

bare sådan

ikke altid være sådan man finansierede præsternes lønninger for eksempel var det så grundlovsbrud dengang man ikke gjorde det

var det ikke det det er noget vi beslutter i folketinget hvordan

til det andet i forhold til kirkeskatten at det jeg henviser til jo bare er

er tale om en skat nu hørte jeg så at venstres ordfører var medlem af en forening hvor der også var en procentvis opkrævning

at det er meget usædvanligt at

et medlemskontingent som ikke er bestemt af hvad kan man sige omkostningerne

helt åben om at jeg jo ønsker en grundlovsændring hvor man helt får adskilt kirke og stat det er slet ikke det der ligger i det her forslag men men det mener jeg er forudsætningen for et egentligt sekulært

samfund jeg synes at det ville være bedre at folkekirken var et trossamfund

på linje med andre som skal nyde fuldstændig samme respekt og igen det er ikke ikke fordi jeg har noget som helst

trossamfund eller religiøse mennesker det er en principiel holdning til hvordan et sekulært demokrati skrues

omfattet af de samme krav om revision som andre dele af den offentlige sektor fordi man siger at

er den nærmeste ottedoblet inden for de sidste tres år hvis man bare ser på de seneste år nu står jeg ikke lige med tallene

og det er jo ikke fordi der er kommet flere kunder i butikken hvis man må sige det sådan der er kommet færre i samme periode det er den modsætning jeg synes er lidt pudsig

nogle tal på bordet det synes vi er en rigtig god idé

når vi skal have debatten her i salen gøre det på et kvalificeret grundlag derfor støtter vi forslaget

at træffe nogle beslutninger om folkekirkens økonomi på viden må vi alle sammen være interesserede i uanset om man er

samtidig kan forslaget jo som det også er beskrevet bane vejen for nogle strukturændringer hvis der er flertal for det

i folketinget det skal ikke være nogen hemmelighed at vi i sf var ærgerlige over at det udvalgsarbejde

blev lagt i skuffen sf har arbejdet hårdt for en nyorganisering af folkekirken der sikrer større autonomi vi ser gerne

øget tydeliggørelse af hvad der er kirke

gøre det muligt for borgere der ikke er medlem af folkekirken at undgå at betale udgifter der knytter sig til

generelt ønske om at en en eventuel reforms

vigtigste opgave er at understøtte decentralisering

analysearbejdet fører frem til ønsker om ændringer kunne det for eksempel være relevant at rejse en lang række spørgsmål hvis staten for eksempel skal give et tilskud til folkekirken som svarer til det

der i dag bruges på samfundsopgaver

skal det tilskud så gives til

menighedsrådene skal de så have et direkte statstilskud skal provstierne skal stifterne og hvordan skal fordelingen imellem dem fastlægges det er alt sammen spørgsmål

vi eventuelt skal drøfte videre en af de samfundsopgaver som folkekirken i dag varetager mange steder er kirkegårdsdrift hvordan kan man håndtere håndtere tilskud til den opgave som nogle steder varetages af folkekirken og andre steder af kommunen og hvordan vil man sikre at et ikkeøremærket tilskud faktisk går til at løse samfundsopgaver som civilregistrering kulturarv og

hvis det skal fortsætte hvis tilskuddet skal gives til folkekirken på nationalt niveau

budgetudvalg til at fordele det

kirkeministeren det ville være lidt usædvanligt hvis folketinget giver en minister et ikkeøremærket tilskud eller skal folketinget udforme kriterier for hvordan fordelingen skal ske hvis man sætter landskirkeskatten op for at finansiere præstelønnen

et hundrede procent vil der alt andet lige være tale om en centralisering da de midler jo i dag ligger lokalt kan man sikre at et statstilskud

statens magt over kirken skal begrænses og folkekirken skal i højere grad stå på egne ben i fremtiden

et resultat af den lutherske folkekirke end af

demokratiseret socialisme det var den private velgørenhed forvaltet af kirken der førte til indførelse af skattefinansieret alderdomsforsørgelse i atten en og halvfems efterfulgt af den frivillige sygeforsikring med offentligt tilskud i atten to og halvfems og i atten otte og halvfems ulykkesforsikringen de frivillige religiøse organisationer og deres arbejdes betydning for den danske velfærdsstat er blevet anerkendt fra mange kanter i nitten nitten fratog staten præsterne deres landbrugsjord og så kompenserede man

med fyrre procent derfor er ordningen stadig aktuel i dag desuden står der i grundloven at folkekirken har en særstatus og at staten understøtter folkekirken så derfor giver det god mening at

konservative mener at den nuværende ordning er en fin ordning der ikke skal ændres

så meget vi ikke nødvendigvis har gavn af jeg har ikke problem med at noget af min skat går til præstelønninger selv om jeg ikke er medlem af folkekirken

politiserende imamer ved at give dem skattefrihed giver det heller ingen mening at ophæve statsstøtten til folkekirkens præster

at de ikke politiserer når de holder deres prædikener

kan folketinget kræve at præster ikke må politisere i deres prædikener hvis man ikke bidrager til at de kan forkynde grundprincippet for en kirke er jo forkyndelsen

noget meget afgørende og det er at man ikke sammenblander religion og politik

har kirkeministeren eller biskoppen en mulighed for at irettesætte

hvis man fjernede tilskuddet til lønningerne

præster derfor siger vi nej til beslutningsforslaget jeg erkender at det handler

af hvad tingene koster men præmissen for beslutningsforslaget er ikke

at blive klogere men at tage næste skridt og det er at fjerne tilskuddet

at det er det der er vores ønske men hvis ordføreren ikke er klar over det

jeg gerne understrege endnu en gang at det her forslag jo

at ordføreren fik bedre argumenter for at ville fastholde den nuværende ordning hvis det konservative folkeparti også fik

der er afgørende er at grundloven er religionsneutral det er den ikke i danmark i danmark har vi en sammenblanding af stat og kirke og egentlig er det paradoksalt

den sammenblanding er faktisk med til at sikre noget jeg

holder fast i og det er at der ikke skal være

ellers er

tilfreds med selv om der

at finansiere fyrre procent af præstelønningerne

jeg har ikke ondt af at noget af min skat

selv om jeg ikke er medlem af folkekirken går til præstelønninger altså der er andre ting der er vigtigere

en meget meget stærk sekularisme ofrede millioner og millioner

systemkritikere og alle mulige andre blev transporteret til

nødvendigvis dyrker det sekulære samfund

tror på retsstaten og jeg tror på at et samfund der har en bestemt ramme

folkestyre og hvor folkekirken jo har været med til at give så meget godt at det selvfølgelig er en fordel for danmark og derfor har danmark jo også udviklet sig

ministerens eget parti på et tidligere tidspunkt

hukommelse kunne vi måske godt nogle gange have lidt mere brug for her i folketingssalen når partier ikke kan huske hvad de selv har ment på et tidligere tidspunkt

at skabe grobund for at vi kan få en mere kvalificeret diskussion det kan jo meget vel være at

partier som er modstandere af en reform af folkekirkens økonomi

hilser jeg også velkomment

solidt vidensgrundlag at diskutere ud fra derfor har jeg altså overordentlig vanskeligt ved at se at man kan

må have lov til

jo når man har den historiske erindring med

i bagagen interessant at det skulle være lige præcis det at man støtter folkekirkens præster økonomisk der er det afgørende for om vi har en folkekirke det kan umuligt være sandt

hundrede år siden altså efter reformen i nitten nitten at man valgte at sige

i min optik er det sådan at vi har haft en folkekirke lige siden vi

grundloven i atten ni og fyrre så det kan jo altså ikke være lønningerne

er det afgørende dernæst vil jeg lige kommentere et par enkelte andre ting både det konservative folkeparti og dansk folkeparti har nævnt

når ministeren kan sætte ekstreme præster på plads

beror det blandt andet på støtten til præstelønningerne altså hvis det ræsonnement skulle være rigtigt

skulle vi jo til at støtte lønningerne til imamer

to partier har det som et ganske særligt ønske

om hvorvidt dette dekorumbegreb kan udstrækkes til også at gælde forkyndere andre trossamfund

er knyttet tæt op på om staten finansierer lønninger eller ej det handler om nogle helt andre ting som jeg synes er interessante at diskutere

kan bygge på baggrund af de oplysninger der kommer frem til allersidst skal jeg hilse fra radikale venstres ordfører fru marianne jelved og sige at radikale venstre bakker op om

den sidste justering af ordningen for ti år siden det er forslagsstillernes synspunkt at den teknologiske udvikling og udviklingen på markedet for musik film og tv kombineret med hensyn til erhvervslivets byrder nødvendiggør en afskaffelse af ordningen og ikke blot en justering faktisk knytter blankmedievederlaget sig ikke kun til kopiering af musik og film men også til kopiering af for eksempel billeder det er korrekt at streaming i dag er en væsentlig måde at lytte til musik se film og så videre på men streaming har ikke erstattet privatkopiering af musik med videre derfor kan man heller ikke konkludere at streamingtjenesterne har overflødiggjort blankmedievederlaget

en fornuftig regel i ophavsretsloven om at det er tilladt at lave private kopier af ophavsretsligt beskyttet materiale og når man har en sådan

må man også have en regel om kompensation til rettighedshaverne for kopiering det fremgår af eu lovgivningen og en afskaffelse af blankmedieordningen vil altså være i strid med eu retten som sikrer rettighedshaverne visse

indstillet på at drøfte ordningen med folketingets partier men jeg tænker på en justering af ordningen

er ude af trit med den teknologiske udvikling så jeg er overordnet set enig med forslagsstillerne i intentionen bag beslutningsforslaget nemlig at igangsætte en drøftelse med folketings partier om blankmedieordningen jeg er bare ikke enig i

kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget men jeg vil gerne foreslå at man behandler beslutningsforslaget

i kulturudvalget hvor jeg er til rådighed for både spørgsmål og samråd hvis det er nødvendigt med henblik på at afgive en beretning om hvordan en omlægning af ordningen eventuelt kan se ud mine embedsmænd er allerede i gang med at se på hvad man gør i andre lande

nu afsløre at jeg faktisk finder den svenske ordning den svenske model

der har de i høj grad ladet det være op til de erhvervsdrivende der producerer eller importerer blankmedierne at indgå aftale med rettighedshaverne om hvilke medier der skal være omfattet af ordningen de involverede parter aftaler som udgangspunkt også hvilket niveau kompensation til rettighedshaverne skal ligge på så uanset om vi skal lave en beretning eller ej

vil regeringen altså gerne igangsætte en drøftelse med

partier om hvordan en eventuel justering af den eksisterende blankmedieordning kan se ud og det vil jeg gerne vende tilbage til ordførerne om hvis det ønskes så vi kan få sat gang i drøftelsen om

som ministeren også nævnte at vi

set klogt har tilladt kan foregå i danmark dermed er de penge der kommer ind her jo en måde at betale

til en vis grad

det her beslutningsforslag fra liberal alliance som jeg kvitterer for det er godt at vi får diskussionen går jo ud på at afskaffe ordningen og det kan socialdemokraterne

naturligvis skal kunsterne have kompensation når vi har tilladt at

baserer sig på et eu direktiv

men som jeg også sagde tidligere

blankbåndsordningen i dag er utidssvarende de sidste mange år har der jo været et

det beløb som ordningen indbringer

det skyldes naturligvis at salget af blanke

de sidste ti år og det forventes at den udvikling vil fortsætte fordi folk kopierer på en anden måde altså over på harddiske

jo også i dag er mulighederne for at lagre online det gør jo at behovet for de gamle medier

at man ikke længere kopierer på samme måde som man gjorde tidligere

der bliver kopieret ved vi men det foregår altså på nogle andre medier markedet og teknologien er anderledes end da vi sidst reviderede loven i to tusind og seks så derfor skal vi have den moderniseret

jeg har en forventning om at kulturministeren hurtigt kommer med et udspil som vi kan forhandle om og her er der jo forskellige veje at gå i finland har man

man har indført en teknologineutral og også fleksibel ordning hvor alle de medier der rent faktisk kan kopieres på er omfattet og hvor man i øvrigt forhandler kompensationen mellem

tradition for det i danmark

involvering af en uafhængig ophavsmand men vi er selvfølgelig også åbne over for at diskutere andre forslag til hvordan man kan skabe en moderne model der sikrer kompensation til kunstnerne for den aktuelle lovlige kopiering som vi har tilladt i danmark men ordningen skal altså ikke afskaffes den skal moderniseres derfor støtter vi at vi får forhandlet en ny ordning men altså ikke at vi afskaffer afskaffer

finde kompensation og vederlag til kunstnere de steder hvor der rent faktisk

om den kan bruges i dansk sammenhæng jeg kan godt forstå at dem der sælger usb

ikke forstår hvorfor der ligger ja lad os bare kalde det en afgift på omkring fem kroner på de her usb nøgler til brug for kompensation for kunstnere for de

mener jo ikke at deres usb nøgler eller usb nøgler generelt bliver brugt i dag til kopiering af

og seks lavede nogle små justeringer

nogle justeringer og det blev ikke til det helt store men men mon ikke tiden er inde til det nu er gået ti år siden man

lavet en tidsplan hurtigst muligt så vi kan få lavet en ændring og en omlægning af blankbåndsordningen således at kunstnere og rettighedshavere fremover også kan få

rent faktisk har krav på men jeg forstår godt at dem der blandt andet sælger og producerer usb

dansk folkeparti kan altså ikke støtte forslaget som det står men hilser ministerens forslag velkommen og så vil vi arbejdere videre

en ordning som ganske rigtigt er blevet udhulet i takt med

teknologiske udvikling der taler tallene som jo også fremgår af bemærkningerne

sikrede den her ordning kunstnerne en kompensation på seks og halvfjerds million

tusind og fjorten nede på syv og tyve

så et eller andet skal der gøres for at sikre

og at vi dermed får produceret kunst og musik og andre ting i danmark men

liberal alliances forslag til hvad der skal gøres altså en afskaffelse af blankbåndsordningen er ikke noget enhedslisten

er indregnet i prisen er således reelt ikke brug for kompensation

det manglende salg som som følge af det her det er jo ligesom tanken

noget her i argumentationen som som vi ikke mener

hænger rigtigt sammen som vi ser opgaven er

at afskaffe kompensationsordningen

men at finde en ordning som er tilpasset nutiden

kopiering ikke sker på de samme medier men i højere grad for eksempel på harddiske og smartphones

inde på en række forskellige ordninger i finland har man en statsfinansieret model som sikrer kunstnerne en kompensation og i sverige har man

et vederlag på alle forskellige kopieringsmedier differentieret efter lagringskapaciteten

diskutere forskellige muligheder men grundlæggende

finder vi det afgørende at sikre at kunstnerne

af en række forskellige indkomster

fordelt ikke direkte til dem der sælger mest men ikke desto mindre er det altså nogle af de tilskud blandt andet forskellige former for

dækket af det her som er med til at sikre kunstnere en del af en indkomst der gør at de kan

på bordet jeg forstod på ministeren at

folketingets partier vil blive indkaldt til til en drøftelse af hvad der

dagens teknologi og sikret kunstnerne en rimelig kompensation

det vil ske hurtigt om ikke andet så for at undgå retssager som vi for eksempel har set i holland og som kostede den hollandske stat et trecifret millionbeløb i erstatning til kunstnerne

bidrage til at fremskynde en fair og teknologisk tidssvarende ordning

bare positivt så jeg kan jo sige som bagermester harepus

folk kopierer det er det vi i eksempelvis ser i england hvor man ikke må

så intentionen bag den her ordning er fuldt ud god

der bliver kopieret selvfølgelig skal betales for det

altså at give den her kompensation for deres arbejde

vi sikrer at der bliver skabt god dansk kunst på et højt niveau og det er vi selvfølgelig meget optaget af at holde fast i men som der er blevet sagt flere gange i den tid jeg har været her i salen nu og hørt debatten er

når teknologien og hverdagen samtidig overhaler den lovgivning vi har

vi i alternativet bakker fuldt op om intentionerne i lovforslaget jeg kan forstå at der er en åbning i

en anden ordning som mange andre ordførere har har jeg også haft møder med med

en god måde at se på hvordan vi kan erstatte en forældet ordning med en ny ordning så vi bakker op om intentionerne og

være dejligt hvis vi netop i udvalgsarbejdet kan få skubbet på

er jo ikke en ny diskussion jeg kan huske den fra år og til år og til år

for lige så rigtigt det er at den tekniske udformning er forældet set i lyset af den teknologiske udvikling lige så rigtigt er det jo også at princippet eller grundtanken bag ordningen

hurtigt men jeg synes nu heller ikke at man kan give ministeren skylden for at det ikke er gået hurtigere

været diskuteret de sidste ti år altså også under vores regering

om at nu prøver vi alle sammen

sørge for at der sker fremdrift og når det ikke er gået hurtigere

håbe at der er nogle andre der har lavet nogle ordninger som kan inspirere os i en grad vi kan gøre det hurtigt det håber jeg på og det kunne også lyde sådan

men men ellers bare støtte hinanden i at

at vores kunstnere kan få en ordentlig kompensation

simpelt hen om at vores kunstnere skal have noget at leve af så de kan blive ved med at

vigtigt at man har fokus på rettighedshaverne siden ordningen

indført er der kommet en masse andre

i dag en væsentlig måde at lytte til musik på se film på og så videre men det er vigtigt at understrege at streaming endnu ikke

erstattet privat kopiering

blankmedievederlaget vi er enige med forslagsstillerne i at

ordningen justere ordningen opdatere ordningen som kulturministeren også har bebudet så vi støtter en proces

med en reform af ordningen

har rettighedshaverne meget i fokus rettighedshaverne har krav på rimelig kompensation og kompensationen skal være knyttet til de medier hvorpå den lovlige privatkopiering finder

også med på at man lader sig inspirere af den svenske

med på en beretning hvor man kan fremskynde arbejdet og processen imod en

er et fremragende eksempel på at man laver en lovgivning som sådan set er vældig fin på det tidspunkt bliver lavet så glemmer

der er tale om en justering om der er tale om en reform eller om der er tale om at det

lave en ny ordning den strid synes jeg overhovedet ikke vi behøver at gå ind i

helt klart og det fremgår jo af alle ordførertalerne at alle

er enige om at noget skal ske når

er det jo fordi jeg netop da jeg begyndte at grave i det fik fornemmelsen af at det her er noget man godt har vidst

man har måske skubbet det lidt foran sig fordi det er lidt besværligt

som svarede at ordningen i sin helhed kan virke ude af trit med den teknologiske udvikling og at ministeren gerne ville overveje at se på om ordningen bør justeres i lyset af den teknologiske udvikling

hvis vi nu laver et beslutningsforslag så kan

og derfor er jeg meget glad for at samtlige ordførere har tilkendegivet at man er indstillet på at lave en beretning og at ministeren har

vi skal have set på det her at vi skal have ændret det flere har nævnt den svenske ordning og

vil også sige at den tror jeg man kan hente meget inspiration i

ikke noget som gør at staten kommer ind over økonomisk det er

og det synes jeg er en

det har vi jo på andre områder i vores samfund så jeg synes bestemt også vi skal lade os inspirere derfra men også kigge på hvad der i øvrigt måtte være af ordninger

kristian thulesen dahl steffen kjærulff schmidt peter skaarup charlotte antonsen torsten schack pedersen otto brøns petersen klaus hækkerup carsten hansen ole stavad frank aaen poul overlund sørensen meddelelse om hvem der er valgt i henhold til gruppernes indstilling vil blive optaget